mødet er åbnet fra statsministeren har jeg modtaget brev

at det efter statsministerens indstilling ved kongelig resolution den enogtyvende januar to tusind og nitten blev bestemt at ressortansvaret for markedsovervågning for forskellige varer og produkter overføres fra transport bygnings og boligministeren til erhvervsministeren per første februar to tusind og nitten meddelelsen vil blive optrykt i folketingstidende i dag er der følgende anmeldelse rasmus prehn

andreas steenberg og karsten hønge

vil fremgå af folketingstidende

tone wilhelmsen trøen samt delegation jeg byder delegationen velkommen og håber i har haft et udbytterigt

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niogtyvende januar to tusind og nitten

ny uddannelseskultur vi

der presser de unge på uddannelserne

optaget af det tror jeg egentlig er bredt anerkendt at vi ikke skal uddanne til

samlebånd at vi ikke bare skal have unge

men at vi faktisk skal gøre op med et uddannelsessystem hvor alle måske nok

med at være i uddannelse

ansvar politisk samfundsmæssigt som gennemsyrer vores skole og uddannelsessystem

op igennem skolen og ungdomsuddannelser og studerende på de videregående uddannelser

at at levere de svar som de tror at deres undervisere gerne vil høre eller

udfordrer og nytænker og giver plads til engagementet og nysgerrigheden gymnasieelever vælge de fag

fordi vi er kommet til at indrette os på en måde så vi

om vi jo egentlig gerne vil have det der engagement og den nysgerrighed det gåpåmod den evne og vilje til at

sig ud i noget nyt også noget man ikke ved om man kan få en god karakter for

vi altid står og siger ved festlige lejligheder og i vores taler siger vi fremtiden kalder på noget helt andet den kalder på at

skal kunne mange forskellige ting

nationale test og karakterræs og bonusordninger som vi heldigvis har fået afskaffet

at tage en grundig diskussion af en præstationskultur

af tristhed endda af depression

selvoverskridelse nysgerrighed og kreativitet

at gøre noget ved vi har som ambition at danske unge skal

tillid til deres egne muligheder

til at samarbejde og ville hinanden i relationen fremdriften skal vi se på karakterræset skal vi se på og uddannelsesloftet skal afskaffes vi var selv med til at indføre

tak til radikale venstre for at indkalde undervisningsministeren og mig

ondt i livet som bekymrer sig om om deres fremtid som frygter at fejle og som oplever

er et emne som vi bør tale meget mere om

glad for at vi tager debatten her i salen i

som minister blev jeg præsenteret for en undersøgelse

og har ondt i livet for pigerne alene er tallet endnu højere

og det gjorde stort indtryk på mig

være ulykkelig når man er ung og i gang med en uddannelse

tid fyldt med håb drømme og muligheder det bekymrer mig når jeg hører at unge er bange for at række hånden op og stille spørgsmål når jeg hører at man er bange for ikke at få tolv i samtlige fag når man taler om at spilde sit gennemsnit hvis man vælger en uddannelse med hjertet i stedet for at søge de uddannelser med de højeste karakterkvotienter som iværksætter ved jeg er fejl og evnen til at lære af dem er helt afgørende for at få succes

man vælger i stedet for det sikre den slagne vej og tager aldrig springet ud i det ukendte

for iværksætteri men generelt i vores samfund og selvfølgelig også i vores uddannelsessystem det er et problem for nysgerrigheden for læringen og for de unges trivsel derfor skal vi have gjort op med frygten for at fejle

huske på en vigtig skelnen i den her debat

og opmuntre de unge til at præstere vi vil gerne have at det er udfordrende at tage en uddannelse du må gerne

op til en eksamen eller en svær opgave og du må gerne opleve at det er hårdt og krævende at uddanne sig men når det udvikler sig til fejlfrygt ondt i livet og fokus på altid at skulle være perfekt er der grund til bekymring det vil jeg gerne være med til at ændre så vi tager

opgør med en perfekthedskultur og frygten for at fejle

fremhæve tre initiativer jeg tror kan gøre en forskel vi skal justere karakterskalaen vi skal afskaffe hurtigstartsbonussen og vi skal se på optagesystemet

vil jeg gerne understrege at karakterer er gode

en tydelig bedømmelsesform og karakterer efterspørges både af elever og studerende men vi skal overveje hvordan vi bruger dem og sørge for at brugen af karakterer ikke bidrager til en usund kultur det er udgangspunktet for regeringens forslag om at justere karakterskalaen skalaen har i dag for stor fokus på fejl skalaens trinbeskrivelser fokuserer på fejl og mangler i præstationerne

kan være med til at drive karaktererne op det skal vi gøre noget ved

tage en chance og angribe en problemstilling fra en helt anden vinkel

det næste er at vi afskaffer hurtigstartsbonussen

så karaktererne ikke skrues unødigt i vejret og så vi ikke blander hurtighed og faglighed det bakker alle folketingets partier op om

optagesystemet kan forbedres i fremtiden karaktererne vil også fremadrettet være en meget vigtig del af optagesystemet men der er behov for at se på

hvor karakterer ikke betyder alt

gerne jeres forslag i forhold til optagelse og studiestart vil jeg gerne understrege noget meget vigtigt og det er at det krævede karaktergennemsnit

udelukkende afspejler udbud og efterspørgsel det har ikke noget med uddannelsens værdi at gøre en uddannelse med en lavere grænsekvotient

af dårlig uddannelse et højt gennemsnit bliver

procent af de optagne på læreruddannelsen siden to tusind og seksten haft et gennemsnit på minimum ti med sig fra gymnasiet

der er masser af meget talentfulde studerende der læser til lærer selv om adgangskravet ikke er tårnhøjt det er vigtigt at de unge er opmærksomme på det og jeg mener at vi som politikere som meningsdannere der blander os i den her debat skal være bedre til at tale den her pointe op vi skal forklare at det perfekt valg ikke findes

selv om man ikke har topkarakterer i alle fag fire og tres procent af de studerende der

tusind og atten blev optaget på en uddannelse med en grænsekvotient på mindre end syvende

er kompleks der findes ikke nogen snuptagsløsninger

vi skal fortsat stille høje krav

høje forventninger til de studerende men vi skal sørge for at vores brug af karakterer og måden vi optager de studerende på

ikke bidrager til den her perfekthedskultur som politikere kan vi være en del af løsningen blandt

de initiativer som regeringen har sat i gang men jeg tror ikke det er noget vi kan løse alene med lovgivning

kulturændring af vores samfund hvor vi bliver bedre til at tale om fejl og alt det uperfekte så de unge og alle os andre får øjnene op for at ingen er perfekt

helt okay at fejle tak for ordet

at vi udfordrer systemerne når

undervisningsministeren tusind tak for

den ligner jo på mange lange stræk

jeg glæder mig meget til at vi får taget fat jeg er enig med ministeren i at det i høj grad handler om hvordan vi taler om ting men der er også noget der handler om hvad det er for nogle handlinger

hvad vi har indført

kræve i fremtiden selvfølgelig skal vi have forventninger ingen ønsker at afskaffe forventninger tværtimod det er jo et spørgsmål om hvordan man udlever dem en af de ting

som jeg virkelig har lært af de seneste års

er noget der blev indført af radikale venstre nemlig fremdriftsreformen den del af det

nogle rigide fremdriftskrav nu har vi nået en hurtigere gennemførelse på universiteterne og jeg synes det er tid til at afskaffe fremdrift hvad mener ministeren

tager en bacheloruddannelse på vores universiteter så gennemfører man den på tre år at når man tager

en kandidatuddannelse så gennemfører man den på to år eller nogle af de andre muligheder

i stedet for bygge mere fleksibilitet ind imellem de her blokke så at sige som for eksempel det vi har gjort med den nye aftale om fleksible uddannelser

gjort det muligt at stoppe sin bachelor og være ude i nogle år hvis det er det man har har behov for

at som fremdriftsreformen står i dag er de elementer der er tilbage af den

vi har jo allerede gjort det meget mere fleksibelt nu op til universiteterne

vi har løsnet på det én gang at bestemme hvordan det præcis skal udmøntes

er centralt besluttet og med

det bliver lidt mere fleksibelt ude på det enkelte universitet at beslutte hvordan de skruer det sammen hvilken fleksibilitet de kan have derude fordi vi nu ser på

at man skal gennemføre på normeret tid plus de tre måneder

er tilbage af den oprindelige fremdriftsreform

inden jul talte jeg med københavns åbne gymnasiums rektor anne birgitte rasmussen og hun fortalte mig at

grundet regeringens besparelser på gymnasierne

og de videregående uddannelser i nødt til at fjerne deres tilbud om vejledning til eleverne vil regeringen medvirke til at fjerne de to procentsbesparelser som jo i øjeblikket forhindrer underviserne på landets gymnasier

om omprioritering men det

kan blive ved for evigt og derfor skal det stoppe med udgangen af

en og tyve og det er jo op til de enkelte gymnasier

beslutte hvordan de gennemfører de her besparelser jeg håber da at de vil

alle sammen enige om at vejledning stadig væk er vigtigt

at den kulturændring skal komme ved at vi laver ændringer i lovgivningen jeg mener der er meget lovgivning på det her område der er forkert

karakterskalaen de nationale test og jeg kunne blive ved hvis ikke kulturændringen skal komme herindefra hvor skal den så komme

herindefra ved at vi nu begynder at tale om det her på en anden måde vi taler om at du godt

bestemme hvornår du starter på din uddannelse

det er da at vi begynder at tale om det på en anden måde

stoppe tre år inde i en universitetsuddannelse

reflektere over hvad du måske vil læse på din kandidatuddannelse og komme tilbage og have en garanti

synes da netop vi gør nogle af de ting som også sender nogle andre signaler herindefra om at der skal være plads til det og at der også skal være plads til at fejle

ordfører vi skal lige øve os lidt på den her nye form fru pernille schnoor alternativet værsgo

herfra til ministeren for en rigtig god tale

er enig i de problemstillinger som

ministeren skitserer jeg vil også sige at

anerkendt at der er nogle strukturer der skaber det her præstationenspres ved

der er blevet truffet nogle beslutninger om at afskaffe karakterbonussen og så videre så ministeren som anerkendende

for at der er strukturer der skal ændres for at afhjælpe det her

i forlængelse af det de andre har spurgt om kunne jeg godt tænke mig at høre ministeren kunne ministeren være med på at der skulle være karakterfri semestre vi har set studerende på cbs der er bange for at hjælpe hinanden

jeg synes karakterer er gode og vi oplever også de steder hvor der har været forsøg på det det har så mest været på

en efterspørgsel efter karakterer for de kan noget i forhold til at vise hvor du ligger rent rent

der findes et et godt alternativ til karakterer men ved at vi får talt om det på en anden måde og får gjort op med den der perfekthedskultur

vi kan være med til at give mere plads til at man også tør hjælpe hinanden

det var en virkelig god tale og det jeg syntes var

ministeren ikke placerede sig der hvor ministeren sagde at det bare er sådan at det er de unge der selv må løse det her jeg tror både på at der sker noget inde i de unge som vi må arbejde med men jeg tror også på at der er nogle strukturer som vi må arbejde med og som presser de unge og jeg

godt lide at ministeren også så på det på den måde

megagodt at vi nu kommer til at diskutere karakterskalaen og jeg ser det også som en anledning til at skrue ned for presset på de unge men hvornår kommer vi til det

mig svare lidt mindre konkret det gør vi

en gang i løbet af foråret og så må du spørge statsministeren om det bliver inden eller efter efter et valg

tak til radikale venstre for at indkalde uddannelses og forskningsministeren og mig til denne

som jeg gerne starte med at præsentere for det første

i vores uddannelsessystem de har

mere end to hundrede år for det andet er karakterer til dato den mest retfærdige og socialt

er der rigtig mange gode videregående uddannelser at vælge imellem

det fjerde er det ikke skadeligt for unge eller voksne at være i en præstationskultur sagen er

har en præstationskultur i danmark vi har en perfekthedskultur og det er noget helt andet

mere i dybden med disse fire

starte med selve karaktererne og det dårlige ry

gennem de senere år negativt ladede udtryk som karakteræs karaktertyranni tolv talspiger figurerer i den ene avisoverskrift efter den anden man skulle næsten tro at karaktergivning er et nyt og uafprøvet fænomen men det er jo langtfra

blev indført i det danske uddannelsessystem i sytten fem og

rundt regnet to hundrede år dengang blev karaktererne fra de halvårige eksamener brugt når børnenes

heldigvis må vi sige sket en del i det danske uddannelsessystem siden da men karaktererne har overlevet og det skal vi og i særdeleshed eleverne være glade for for hvad skulle vi egentlig sætte i stedet

der er lige så godt som karaktererne eller lige så rimeligt karakterer er det mest effektive og retfærdige system

karakterer gives ikke med afsæt i social baggrund og karakterer er farveblinde karakterer gives slet og ret for det faglige niveau en elev er i stand til at præstere

siger jo ikke noget om hvem man er som person

karakterer er ofte bedst til at skaffe

mønsterbrydere adgang til universitetet det konkluderer eva i deres analyse af den sociale profil i optagesystemet fra to tusind og femten et uddannelsessystem der hviler på

meritokratiske principper det er et langt ord men det er vigtigt er den bedste trædesten til personlig frihed et velfungerende uddannelsessystem findes i en balance mellem at være en fair sorteringsmekanisme og et rum for dannelse nysgerrighed eksperimenteren og et trygt børne og ungeliv

trives sjældent bedre ved at de krav der er gøres uigennemsigtige derimod er gennemskuelige strukturer og klar feedback med til at give tryghed

den enkelte eksamen kan opleves som en udfordring faktisk viser en midtvejsevaluering af et forsøg med karakterfrie klasser i gymnasiet at en og firs procent af eleverne føler sig usikre når de ikke får karakterer fordi de ikke ved hvilket niveau de ligger på

karaktergennemsnit er den mest fair og objektive måde at fordele eleverne på i mange andre lande er det forældrenes pengepung og netværk der skaffer en ind på drømmestudiet

ikke i danmark uanset hvad opstår der jo ikke flere studiepladser af at man gør det anderledes og det skal man huske at være ærlig om

over for de unge mennesker men måske handler det også om at mange unge lidt for tidligt får låst sig fast på en eneste rigtig vej at gå i dag er det sådan at man kan få plads på seks og halvfjerds procent af de videregående uddannelser med et gennemsnit på syv

giver da ret mange muligheder måske kommer man ikke ind på jordemoderstudiet eller statskundskabsstudiet men så er der andre spændende og gode veje at gå

tusind og atten fire hundrede og to og tres ud af otte hundrede og tre og halvfems udbudte uddannelser uden adgangskvotient

det er uddannelser på et højt fagligt niveau uddannelser der kan føre til spændende og velbetalte jobs i både danmark og udlandet

blive bedre til at fortælle de unge så det ikke kun er meget få uddannelser der går an i de unges

uddannelser det vil jeg godt anfægte altså at der er en skadelig præstationskultur en præstationskultur er ikke skadelig for præstationer er

de driver os frem og giver os selvværd alle har brug for at præstere noget og blive anerkendt for det til gengæld har vi en skadelig perfekthedskultur blandt unge det er ikke okay at fejle eller træde siden af man skal ligesom være dygtig til alt man skal gerne ramme plet hver gang i første forsøg uanset hvad man laver man skal se godt ud have mange venner og man frygter at verden går under hvis ikke alt lykkes på samme tid det er en usund kultur og den skal vi have gjort op med vi kan passende starte med og selv de voksne for vi skal også lade være med at tale om præstationer og karakterer som noget farligt og dårligt og i stedet vise de unge at verden er fuld

mange andre veje at gå end international business på cbs eller medicinstudiet på københavns universitet

modsætning til nysgerrighed og læring jeg mener ikke at det kan sættes op som to

et modsætningsforhold til hinanden men jeg vil runde af med at sige at det jo er vigtigt at vi har et uddannelsessystem der fokuserer på andet end det

det jo fordi nogle af jer ønsker at afskaffe dem

et uddannelsessystem der fokuserer på dannelsen på kulturen på fagligheden på videnskaben

det at præstere anses for noget godt uanset om det er at bryde læsekoden i anden klasse eller måske lære græsk grammatik på universitetet at skrive og læse et digt op i femte klasse eller aflevere en kreativ opgave på hhx der skal være plads til både fagligheden og det gode børne og ungeliv

skal vi ikke have et uddannelsessystem

afløses af et system hvor dine muligheder afgøres af måske din personlighed eller måske endda af dine holdninger karakterer er fair og farveblinde og derfor er centrum venstres stormløb på dem

er vi enige om men der er nuancer

for talen nu har vi jo en lang debat foran hvor vi får anledning til at diskutere mange emner og vi får også lov til at stille ministeren spørgsmål igen

jeg vil starte med at stille et ret åbent spørgsmål til ministeren som jeg har tænkt en del over nu har jeg hørt ministeren snakke meget om den her perfekthedskultur

og det som bekymrer mig når jeg hører ministeren tale er at det lyder meget på ministeren som om perfekthedskulturen ligesom er noget de unge selv må klare og selv må tage sig af

der er noget i vores system som bidrager til at de unge får den her perfekthedstrang

nogen sinde sagt at de unge skulle stå alene med det tværtimod da jeg gav mit første interview om perfekthedskulturen i sommer i altinget det er et meget langt interview

lige præcis at det er voksenansvaret der er blevet for lidt af

ikke mere tid men jeg kan sagtens sige en hel masse om det

det her med perfekthedskulturen

at høre ministeren om ministeren anerkender de forskere der siger at præstationskulturen skaber unge

at præstationer er dårlige det er jeg simpelt hen ikke jeg mener at det at gå i skole er én lang præstation det er en kæmpe præstation når man for eksempel bryder læsekoden og ikke se hvordan man kan være uenig i

er en præstation første gang man rejser sig op for klassen og fremfører et digt eller en tekst det er en præstation og det er godt

ikke løfter vores del af ansvaret

og ordførerens generation tager alt for lidt ansvar på os og dermed overlader alt for meget til børn og unge

er noget problem med præstationskultur i danmark ministeren mener slet ikke at vi har en syg præstationskultur men forskning fra center for ungdomsforskning viser jo at når gymnasieelever i dag rækker hånden op

gør de det ikke for at deltage eller fordi de er nysgerrige så gør de det for at præstere og vise læreren at de er gode

få en god karakter mener ministeren ikke at det er et problem

er problemer og jeg bliver sådan lidt træt når man bliver lagt ord i munden som man aldrig har sagt vi kan få en meget bedre debat her i folketingssalen hvis vi starter med at sige det vi ved hinanden har sagt og det kan slet ikke være svært for det radikale venstre at finde noget som jeg har sagt som man er uenig i der må være masser at tage af

er nogen problemer der er masser af problemer for børn og unge de lever i en perfekthedskultur hvor de voksne stiller store og uigennemskuelige krav krav til dem og løfter for lidt af ansvaret

søvn er ifølge forskning kæmpestore forskningsrapporter et af de største problemer for børn og unge der lever i

der er rigtig mange unge mennesker der sover med deres mobiltelefoner under puden og som bliver vækket i løbet af natten det ødelægger søvnen og dermed også dagen og undervisningen det er et kæmpe problem

hun beskyldte centrum venstre for at lave stormløb på karaktererne hvem tænker ministeren konkret på her

det fylder meget i debatten at karakterer skulle udgøre et eller andet problem i sig selv og at det skal vi have mindre af

færre prøver færre karakterer for det er det der presser

er det sådan at vi ikke har et uddannelsessystem med enormt mange prøver og karakterer

derfor anfægter jeg bare den hypotese at det skulle være forekomsten af karakterer som gør at de unge oplever et pres jeg synes faktisk i højere grad at man fraskriver sig det voksenansvar man har

er jeg meget optaget af hvad karaktersystemet betyder for

men jeg vil nu alligevel benytte det her spørgsmål til at spørge ministeren om noget andet nemlig præstationskulturen

ikke er dårligt at præstere men anerkender ministeren ikke at det ikke skal være sådan at man skal præstere hundrede procent

unge og nok også mange voksne tror at man skal være hundrede procent den bedste udgave af sig selv hundrede procent af tiden

og velfungerende hele tiden sådan fungerer det jo ikke nogle gange skriver man en opgave og har misforstået emnet eller man klarer

præstere hele tiden hvis man er imellem uddannelser

som ikke er særlig strømlinet det skal de da have lov til og der skal være masser af perioder i livet hvor man ikke

tidspunkter hvor man ikke præsterer men

en uddannelse handler jo om at blive dygtigere det handler blandt andet også om at præstere og jeg synes det er forkert

har det skidt

er noget af det der gør rigtig ondt

er der uhyggelig mange som går ned med flaget og som ikke har det godt samtidig er vi jo

skadelige præstationskultur ved at kvæle noget af det som jeg holder allermest af

krydsene rigtigt i en test men at vi uddanner unge til at tænke selvstændigt og tænke kritisk

det vi skal leve af i fremtiden der er vel ikke nogen af jer der sidder herinde i dag som forestiller sig at det der kommer til at gøre en forskel for danmark er at de unge bare kan det samme som os de skal turde være kritiske og tænke nyt

det der skaber fremskridtene det er derfor vi gerne vil rejse den her debat i dag

fra forskningen at over halvdelen af de unge føler sig presset allerede i ottende klasse

over halvdelen af de unge som bekymrer sig om deres uddannelse bekymrer sig om fremtiden

slå til det ved vi fra børnerådet

det ikke fordi de er nysgerrige fordi de har lyst til at deltage i undervisningen men de gør det

for at vise læreren at de har det rigtige svar det de tror læreren gerne vil høre

de kan få en god karakter det ved vi fra center

har været ude og spørge de studerende

er karakterræset det er fremdriftsreformen det er uddannelsesloftet det er ting som vi som politikere har ansvar for og som vi kan gøre noget ved derfor synes jeg også det er

vi har en undervisningsminister som i dag igen bruger sin taletid på at sige at hun slet ikke mener at der er et problem med en præstationskultur undervisningsministeren har også været ude og direkte

selv om undersøgelsen altså viser at det er presset fra uddannelse og om man slår til

har undervisningsministeren skrevet i politiken at det slet ikke handler om skolen

at problemet er at de voksne overbeskytter

dermed flytter undervisningsministeren jo problemet væk fra det som det handler om nemlig at det er vores præstationskultur

er problemet og som vi skal tage ansvar for dermed

være med at blive bekymret for at undervisningsministeren med sine udtalelser er med til at holde fast i problemet fordi det jo sender et signal til de unge om at de unge selv bærer en del af skylden i stedet for at det er os som politikere

kan sørge for at indrette et uddannelsessystem som ikke på den måde bygger på en skadelig præstationskultur

vi hører i dag fra uddannelses og forskningsministeren at han

man ikke hele tiden skal bedømmes det gør mig optimistisk

i høj grad er det samme sted som os derfor

det ud over de ting som ministeren selv har været inde på

få gjort op med den anden bonusordning som ministeren ikke snakkede om med fremdriftsreformen

når så mange unge i ottende klasse allerede er

hænger det jo sammen med at de er bange for at den beslutning de træffer der bliver afgørende for resten af deres liv så for os i radikale venstre

lave et opgør med kulturen og sætte ind alle de steder hvor vi kan give mere plads til at tænke kreativt og vildt og lave fejl i stedet for at man hele tiden skal bedømmes derfor skal vi jo både kigge på de nationale test uddannelsesparathedsvurderingen karakterfrihed i ungdomsuddannelserne kvote to

og jeg håber at vi kan samle opbakning til det i folketinget

det her er så alvorligt vi har en hel generation som har brug for at vi ikke bare siger at det er deres egen skyld men at vi tager ansvar her i folketinget

og os i radikale venstre og det lyder sådan her

folketinget konstaterer at der er opstået en usund præstationskultur i uddannelsessystemet der medvirker til at stadig flere unge er stressede og pressede allerede i ottende klasse oplever et flertal et præstationspres fra skolen og samfundet de unge bekymrer sig om fremtiden og frygter for ikke at slå til præstationskulturen rammer det som vi holder meget af i danmark at vi opdrager unge til at tænke selvstændigt og kritisk for en usund præstationskultur betyder at uddannelse ikke handler om at være nysgerrig stille spørgsmål og blive klogere men om at præstere og få gode karakterer forklaringerne på at præstationskulturen er opstået er mange der er behov for politisk handling en vigtig del handler om at karakterer ikke må stå alene folketinget konstaterer derfor at der først og fremmest er brug for at stoppe besparelserne på uddannelse der blandt andet betyder at der er mindre tid til

er meget internationalt orienteret og lægger meget vægt på det internationale og mit spørgsmål har netop den her internationale dimension for jeg vil gerne have en

hun forestiller sig at danske studerende skal klare sig i udlandet motivet for mit spørgsmål er at

det værdisæt som vi lige har hørt blive fremlagt her fra folketingets talerstol er der ingen gode universiteter

vigtigt for os er at der bliver en kultur i vores uddannelsessystem hvor man

prøve ting af tænke nyt lave fejl før man bliver bedømt det er jo ikke sådan at jeg siger at der slet ikke skal være karakterer

bliver bedømt problemet er bare som vi hørte

de tre år de går i gymnasiet så er der dæleme ikke meget tid til at begå fejl

så er det herre marcus knuth venstre værsgo

til til en innovativ tankegang og og til fleksibilitet

optagesystemet og det er jo alle sammen tiltag som tager hånd om om den her bekymring

tror at der er bred opbakning og det får mig til at undre

til den her debat hvorfor gjorde radikale venstre ikke selv noget ved de her problemstillinger da de radikale selv sad med i regeringen op til 2015

også kigget på en række ting men jeg tror bare at vores analyse er at når vi ser ud over uddannelsesverdenen nu

er det her med præstationskulturen jo en tendens som er blevet værre og værre og værre altså der er så mange unge nu som føler sig pressede over karaktererne at vi har brug for at

flere skridt fra politisk side

den del der handler om fremdriftsreformen havde vi jo et ønske om at de unge skulle gennemføre deres studier på den tid studierne er sat til det mål har vi nået og derfor er det også

som presser de unge unødigt når vi faktisk har fået det resultat vi gerne ville opnå

beskriver en adfærd hos de unge

har nogle bekymringer og føler en masse forventninger

hvad de skal og hvad de skal præstere det der bekymrer mig er hvis fru lotte rod

altså vi kan gøre noget vi kan kigge på karaktererne vi kan kigge på optagelsessystemer og så videre men er det helt centrale problem

i forhold til de unges forventninger til sig selv

at de bliver skabt i et samspil med andre unge og i høj grad med de unges forældre og det vil sige vores generation og vores signaler til dem i det almindelige samfund og er det noget vi kan styre herindefra

har en særlig opgave for det er jo os der har lavet systemet om karakterer det er os som har rykket uddannelsesparathedsvurderingen ned i ottende klasse

gør at de unge nu bliver vurderet tidligere så på den

har de politiske beslutninger vi træffer herinde jo en betydning for den kultur der er derude og derfor kan vi jo som politikere også gå forrest

prøve ting af lave fejl før man bliver bedømt så er det også os som politikere der skal gå forrest for at skabe den ændring sådan

jeg stille det lidt mere fremadrettet jeg skal bare

høre den radikale ordfører om enhedslisten kan regne med at hvis flertallet skifter efter et valg så afskaffer vi fremdriftsreformen så fjerner vi uddannelsesparathedsvurderingen i ottende klasse og afskaffer de tossede bonusregler

ved hver forespørgsel af den her art lige får læst det hele op om hvordan det er så alle ordførere er klar over hvordan det fungerer

tak for det hvor mange tolv taller skal du score før du bliver lykkelig

før du føler dig anerkendt og hvor vigtigt at du præcis ved hvad du skal med resten af dit liv når

folkeskolen det er store spørgsmål for rigtig mange unge i dag og svaret er ukendt

har et dårligt mentalt helbred og det er en udvikling der er eksploderet igennem de seneste par år den skadelige præstationskultur har mange årsager og der er ikke nogen enkle løsninger

jeg vil sige

grundlæggende er en vigtig del af vores uddannelsessystem men det er uholdbart når man som ung kun er tilfreds med sig selv

man får topkarakterer

at det er nødvendigt for at få et godt liv det handler altså om hele kulturen blandt de unge det at være på på den perfekte måde og de succeskriterier som de unge selv stiller op men som samfundet

at nå og så skal man spørge sig selv skal de unge nødvendigvis leve op til samfundets idealer for at opnå personlig succes nej selvfølgelig skal de

jeg er derfor glad for at radikale venstre har rejst den her debat i dag om den skadelige præstationskultur

det er vigtigt at få diskuteret det

hvad er toppræstationer værd hvis glæden ikke følger med

både unge kvinder og unge mænd

skal vi tage det alvorligt og nu håber jeg at undervisningsministeren lytter rigtig godt efter for karakterer er bedre end deres rygte socialdemokratiet mener at de skal bestå men de kan ikke stå

det gør det også let at debattere det gør det let at nationalisere

at tage dem med sig til udlandet såfremt man ønsker at

længere varighed samtidig med

karaktergivning jo også et tidseffektivt redskab og det er også et konkret redskab som undervisere gør brug af for en dels vedkommende efterlyser eleverne og de studerende jo faktisk også konkrete tilbagemeldinger

et ensidigt fokus på karaktererne

det er problematisk for læringskulturen såvel som for elevernes

trivsel motivation og selvstændighed

bliver stallet simpelt hen på grund af at man ensidigt fokuserer på karaktererne og

er altså behæftet med dilemmaer og med udfordringer både for den enkelte og for uddannelsessystemet generelt set et konkurrence og sammenligningselement der risikerer at tage overhånd øge presset på eleverne og de studerende i forhold til blandt andet optagelseskravene på vores videregående uddannelser snævre læringstilgange hos såvel undervisere som elever

før de er sikre på at de har det rigtige svar så derfor

også villige til at drøfte eventuelle ændringer på baggrund af den aktuelle evaluering af karakterskalaen som regeringen har

så sige at mild konkurrence i stærke fællesskaber er godt konkurrencen kan bidrage til at fællesskabet og engagementet udvikler sig

at vi investerer i stærke fællesskaber helt fra grundskolen og hele vejen op igennem vores uddannelser det er også vigtigt at vi selvfølgelig

regeringen kan simpelt hen ikke være bekendt at fastholde sin to procentsbesparelse på uddannelse sådan

vi ser at vejledning og feedback

ryger ud i glemslen det omprioriteringsbidrag er en katastrofe i sig selv det går ud over uddannelseskvaliteten men det går altså også ud over de uddannelsesinstitutioner

som har fjernet deres tilbud om vejledning og

den skadelige præstationskultur er jo ikke bare ødelæggende for det enkelte unge menneskes liv

er også ødelæggende for vores samfund hvis ikke vi gør noget noget nu herindefra og tager et ansvar

en arbejdsstyrke der er presset stresset og psykisk sårbar og det kan vi simpelt hen ikke stiltiende acceptere

en hel generation lide under en forfejlet nedskæringspolitik som regeringen forklæder som uddannelsespolitik regeringens nedskæring på vores uddannelsessystem får langsigtede konsekvenser vi får færre fagligt dygtige forskere sygeplejersker og pædagoger der skal være tid og råd til at studievejlederne og lærerne kan få sig en ekstra snak med de elever der ikke ved hvor de skal hen føler sig presset eller har brug for hjælp til opgavehåndtering kun på den måde sikrer vi at drenge med en spiseforstyrrelse piger med stress eller elever der får trykken for brystet hver gang de får

opgave tilbage kommer igennem vores ungdomsuddannelser som hele mennesker

skal løfte i fællesskab og socialdemokratiet

meget vigtigt krav for socialdemokratiet historisk det kan man også se når man læser biografier om store ledere i socialdemokratiet

meritokrati var den mest effektive vej til at bryde den sociale

og derfor lagde man i arbejderbevægelsen stor vægt på at være flittig og på ved sine meritter at komme

blandt andet også vægt på den præcisering som herre henrik dahl

at vi faktisk fastholder det at det skal kunne betale sig at yde en indsats det skal også kunne betale sig at kunne se at man forbedrer sig men det skal ske under nogle rammer således at trivslen og trygheden

bevares og det er simpelt hen ikke muligt set med socialdemokratiets øjne nu i et uddannelsessystem som bliver beskåret så voldsomt som

høre at fru mette reissmann som andre socialdemokratiske ordførere er meget meget kritisk over for omprioriteringsbidraget og derfor vil jeg gerne høre om socialdemokratiet kan garantere at en eventuel socialdemokratisk ledet regering vil føre bevillingsniveauet tilbage til

socialdemokratiet såfremt i fald vi får lejlighed til at lede en regering efter næste folketingsvalg

hvornår er en præstationskultur skadelig er det ikke en god ting at vi allesammen skal præstere jeg tror da at alle vi

i dag gerne vil præstere godt jeg synes det er

godt og nødvendigt at man i vores

skal præstere at det forventes at man præsterer prøv at tænke jer et uddannelsessystem baseret på en kultur

hvor det for mig at se mest bekymrende resultat var

for lavt ambitionsniveau blandt både studerende og undervisere det peger jo bestemt ikke på et for stort fokus på præstationer

som kommer ind med høje karakterer hvilket for mig peger på at der er studerende som ikke bliver mødt med høje nok krav til at præstere jeg ser rigtig gerne at elever og studerende drives af nysgerrighed og ønske om læring og det kan bekymre mig at jeg oplever en tendens til at mange på de videregående uddannelser

er bekymrende når man på videregående uddannelser ser sig nødsaget til at overveje tiltag som mødepligt for at

de studerende til at blive studerende jeg er helt med på at nogle af de tiltag vi har gjort herindefra i forbindelse med

fremdriftsreformen har været med til at sætte nogle rammer som understøtter en opfattelse af at være elev frem for studerende på samme måde har karakterskalaen

jeg var i går sammen med gymnasielærere som havde den oplevelse at gymnasieelever var blevet mere tilbageholdende med at sige noget efter at vi havde fået tolv skalaen indført fordi dens fokus på fejl blev opfattet sådan at man jo havde sit tolv tal indtil man begik en fejl i modsætning til

den gamle skala hvor oplevelsen var at alt rigtigt talte

det ikke trak direkte fra hvis man kom til at sige noget forkert

det motiverede til at man forsøgte sig jeg tror ikke at karakterskalaen eller andre enkelttiltag har skylden men samlet set tegner det et billede af nogle rammer som sammen med den almindelige udvikling i samfundet

hvilket eksempel er det vi viser dem

jeg nok tilbøjelig til at gøre det og stenene på min vej fortæller jeg måske ikke børnene om så hvordan skal de kunne forholde sig til de sten som kommer på deres vej

have skemaer og klare rammer men hvordan skal de unge så kunne udvikle sig til rigtige studerende som drives af trangen til at lære

jeg tror der er mange elementer i spil meget handler om hvordan vi som forældre påvirker vore børn men der er også elementer i vores rammer som vi kan arbejde med jeg synes bestemt vi skal fortsætte med karakterer

den bedste indikator vi har for børnenes og de unges evner men vi bør skabe en skala som bedre understøtter det vi gerne vil have en skala som understøtter det innovative og nysgerrige i stedet for en nulfejlskultur

også arbejde med optagesystemerne kvalitetsudvalget foreslog i sin tid et system hvor man så bort fra karakterer over syv

stedet optog på grundlag af samtaler prøver og lignende

flere steder med at arbejde med optag som en kombination af karakterer

er at finde et system hvor man stadig motiveres til at gøre en god indsats og dermed stræbe efter de bedre karakterer samtidig med at optagesystemet sigter på at få de unge ind på de rigtige uddannelser

ind på den uddannelse hvor kravet er et gennemsnit på tolv bare fordi de nu har fået tolv i gennemsnit og derfor har mulighed for at søge ind på den uddannelse

og med præstationskulturen som vi skal arbejde med jeg mener også at vi er i færd med at diskutere de centrale punkter

karakterskala og optagesystemer men samtidig er der behov for en bredere diskussion i samfundet af mange elementer blandt andet digitaliseringen

vores måde at stille forventninger både til os selv

for at tage debatten op det er en vigtig og meget meget bredere debat end den vi kan få her i dag

til vedtagelse på vegne af

at elever og studerende i det danske uddannelsessystem lærer mest muligt og at der er gode rammer for faglighed og nysgerrighed karakterer er gode og både en simpel objektiv og også socialt retfærdig bedømmelsesform det er samtidig vigtigt at modvirke karakterræs der bidrager til en usund kultur blandt de unge folketinget noterer i den forbindelse at der med aftalen om mere fleksible universitetsuddannelser er enighed blandt alle folketingets partier

folketinget noterer videre at regeringen vil fremlægge forslag til justeringer af optagesystemet og karakterskalaen

indgår dette forslag også i de videre

dansk folkepartis ordfører for en god tale

set tankevækkende i den her debat at dansk folkeparti og radikale venstre er mere enige end vi er

jeg gerne vil spørge ordføreren om er hvad ordføreren tænker om det her med at vi nu ved at gymnasieelever rækker hånden op ikke fordi de er nysgerrige og gerne vil bidrage men fordi de vil vise

har det rigtige svar så de kan få en god karakter

frygt for at begå fejl og dermed få en lavere karakter

også i den almindelige kultur i forhold til at turde sige noget jeg tror bare ikke at det ligger i de regler vi har lavet herindefra at man i gymnasiet er bange for at sige noget for at få en dårligere karakter

ordføreren om at man jo som gymnasiet er indrettet i dag får så mange karakterer som man gør senest har jeg hørt det

hundrede og halvtreds gange i løbet af de tre år man går i gymnasiet er ordføreren enig med mig i at hvis vi gav nogle længere perioder hvor man havde

så ville det formentlig føre til en kultur hvor der var flere der turde være nysgerrige og lave fejl eller tænker ordføreren det har ikke noget at sige hvordan karaktererne i gymnasierne

hvis man møder op og er i klassen og læreren er der så bliver man bedømt

er det bedste værktøj man kan give de unge

faktisk at give dem den vurdering og fortælle dem hvor de står

så de har en mulighed for at arbejde på at blive bedre

er der det er jo for at lære noget det er for at blive dygtigere

de seneste par dage udtalt sig

i dag skadeligt præstationsræs og karakterpres og jeg kan

høre på herre jens henrik thulesen dahl at han også selv er bekymret for lige præcis det så mit spørgsmål

hvordan tror ordføreren at dette skadelige præstationspres

bliver mindre ved at man indfører en skala som jo

tilføjer endnu et øverste trin

vil ligge hvis vi genindfører den

og min erfaring er at det det handlede om

sagt noget at prøve at komme med nogle gode idéer

være med at prøve noget så nej jeg køber ikke den der jeg tror faktisk på at i det omfang man kan tale om at en karakterskala har en effekt på den kultur vi har så vil tretten skalaen have en positiv effekt på den kultur vi diskuterer

til vores generations kultur jeg har jo selv oplevet det samme men jeg tror ikke at man kan

sige at der er kausalitet mellem tretten skalaen

den kultur vi levede under men lad det være det drøfter vi

tør række hånden op og den bekymring deler jeg jo men hvordan skal man arbejde med det altså ændre den konkrete kultur ude på gymnasierne dansk folkeparti støtter jo regeringens to procentsbesparelser dermed ved vi jo også fra gymnasierne at man i øjeblikket fyrer undervisere og at man

og feedback er også bare et ord som man brugte i gamle dage hvordan mener dansk folkeparti så

arbejde ganske udmærket med læring man har masser af muligheder for at få det til at fungere derude

at vi har en helt anden skole i dag end da ordføreren og jeg gik i skole og

det kan være svært at bruge den erfaring vi har fra dengang

om det ikke bekymrer ordføreren at der tales om en stigende akademisering i folkeskolen altså

kigger på at man for eksempel skal lære ordet intertekstualitet og hvad det betyder i anden klasse

for eksempel arbejder med problemformuleringer som man tidligere

noget præstationsangst eller i

vi diskuterer jo rigtig meget hvordan man egentlig får meget mere praksisfaglighed ind i folkeskolen hvordan man sikrer at man faktisk kan rumme alle børn

hvis ordføreren har klare tegn på det

må vi jo diskutere det men men jeg mener ikke

ene i anden klasse hvor han havde om intertekstualitet og skulle arbejde med det og min anden søn som skulle arbejde med problemformuleringer dog mener jeg ud fra nogle forkerte forståelser men det skulle de i hvert fald i ottende klasse

og det er da problematisk hvis vi gerne vil have flere ind på erhvervsuddannelserne og hvis vi har nogle unge mennesker der knækker nakken allerede i tredje fire klasse fordi

de skal lære nogle ting som man egentlig kun skal bruge hvis man skal i gymnasiet eller man skal forske i dansk eller i matematik senere hen i livet så vil ordføreren være med

jeg kender ikke folkeskolen så meget i detaljer jeg har jo ikke børn

ikke til jeg kender hensigten med folkeskolen og jeg synes ikke at

det vil sige at det er herre marcus knuth venstre nu værsgo

optaget af en udvikling hvor en utilsigtet perfekthedskultur synes at præge vores ungdom

i samfundet generelt en nulfejls og perfekthedskultur sætter et

i mine øjne forkert pres på de studerende og derfor vælger nogle studerende ofte den opgave som de

som dermed også kan sikre dem en høj karakter og det begrænser derfor også deres nysgerrighed

udvikling deres innovation fordi de vælger den sikre vej jeg tror desværre at det blandt andet skyldes at den karakterskala vi bruger fokuserer for meget på mangler i stedet for at fokusere på hvad der er godt og originalt i venstre ønsker vi i højere grad en studiekultur hvor de unge tør tage chancer hvor de tør udfordre sig selv og hvor fejl er en del af selve indlæringsprocessen når studerende så lykkes med at skabe noget ekstraordinært som går ud over rammen skal det selvfølgelig også kunne belønnes det er derfor jeg til dels deler dansk folkepartis

skalaen jeg er ikke enig i at den er perfekt men jeg synes tretten tallet havde noget unikt netop fordi

belønne det ekstraordinære det ekstraordinære skal med andre ord ikke bindes op på antallet af fejl men i højere grad på om den studerende har udfordret og har turdet udfordre sig selv men jagten på det perfekte og fejlfrie er desværre en generel tendens i vores samfund

hele skal være så perfekt som muligt jeg tror derfor vi skal gøre mere for at fortælle de unge at der er andre parametre under studiet der sammen med og jeg understreger sammen med karaktererne for

andre sådanne ting kan give en bedre indsigt i hvordan verden hænger sammen uden for studiebøgerne og det giver altså bare et bedre helhedsindtryk af samme årsag

hurtighedsbonussen den her

fra gymnasiet til videregående uddannelse

universitetet et halvt år i tyskland to år i forsvaret og et halvt år i afrika og det jeg lærte om sprog om ledelse

om kultur er noget der gavner mig den dag i dag og det ville jeg nødig have været foruden det passer måske ikke perfekt ind i perfekthedskulturen hvor man skal gå direkte igennem men det var noget jeg var glad for

var rigtig glad for det derudover har vi jo nu med bred opbakning fra lokalet slået fast at man også har et tre års retskrav på at kunne arbejde efter sin bachelor inden man går til sin overbygning det gjorde jeg også selv i kan måske efterhånden konkludere

mig god tid igennem mit studieforløb og arbejdet med det

nye etårige overbygning som igen også understreger mere fleksibilitet men lad mig slå fast at karakterer ikke er overflødige karakterer er helt centrale vi skal bare sørge for

der er plads til det ekstraordinære så der er plads til innovativ tankegang og så det hele ikke handler om en nulfejlskultur så jeg ser frem til at diskutere hvordan vi skal justere vores nuværende syvtrinsskala og hvordan vi også

kriterier for optag således at vi fremover har et uddannelsessystem der fremmer nysgerrighed innovativ tankegang og excellence jeg skal hilse fra det konservative folkeparti og sige

sig presset er at der bliver stillet nogle uklare og modsatrettede krav til dem

set enig med herre marcus knuth i at det kan være rigtig godt

jeg er også enig i at det kan være rigtig godt at have et studiejob ved siden af sin uddannelse men hvordan hænger det så sammen med at man skal opfylde en meget rigid fremdriftsreform og meget strenge krav det er jo sådan lidt modsatrettede krav at stille så er det

tager konsekvensen af det der bliver sagt her og afskaffer fremdriftsreformen

jo altså rigtig mange studerende der gør på rigtig rigtig god vis samtidig med

en forventning om at at man gennemfører på normeret tid så længe

det giver god mening det det synes jeg ikke er en selvmodsigelse

både at opfylde fremdriftsreformens krav og så også have tid til et studiejob og tid til at arbejde frivilligt men lad nu det ligge jeg vil

andet som ordføreren var inde på eller rettere sagt ikke var inde på

af at snakke lidt om bunden tænker man virkelig i venstre

i folkeskolen på ungdomsuddannelserne universiteterne og professionshøjskolerne

er det en god ting for ens motivation og læring eller er det en dårlig ting

uhensigtsmæssige spring både i midten af skalaen

men også i bunden af skalaen

godt objektivt måleredskab det synspunkt deler jeg og jeg deler faktisk også det ordføreren yderligere tilføjede netop at

ikke kan stå alene men at man for at

unge mennesker sættes i en position så de kan vælge selv

det bedst mulige karrierevalg var udtrykket ordføreren brugte så skulle

kombineres med vejledning jeg antager at det var det ordføreren var inde på her er spørgsmålet hvordan kan herre marcus knuth og venstre se at der kan tilbydes en bæredygtig vejledning og en feedback sådan at vi opnår det fælles mål når

knuth er medlem af et parti som skærer så voldsomt ned på ungdomsuddannelser

herre henrik dahl lige har spurgt om socialdemokratiet vil føre det tilbage til samme niveau som tidligere

ikke noget svar på så det angreb synes jeg

har tænkt sig at spole tingene tilbage så er det jo nemt nok at lægge byrden på vores skuldre og så derefter kunne tage gevinsten hvis man vinder regeringsmagten i forhold til det konkrete spørgsmål selvfølgelig skal der være vejledning det er der jo også langt hen ad vejen det afhænger jo helt af

til de endelige karakterer det som jeg synes er vigtigere er

det som ministeren lægger op til i forhold til kriterier

være karaktererne eller kan man i visse tilfælde også inkludere noget hvor hvor der kan være forskellige spørgsmål der indgår indgår i bedømmelsen af eleven så det ikke alene er karakteren det gør man i høj grad i udlandet

det virker på mig som om herre marcus knuth benægter faktum netop det faktum at vi hører fra uddannelsesinstitutionerne at de må fyre vejledere

er nødvendig for at kunne opnå det mål at unge mennesker i større grad betrygges

karrierevalg herre marcus knuth ynder jo altid

kan jo være underholdende for dem der ikke har hørt det før

sige at problemet

kunne træffe nogle valg og måske endda træffe nogle omvalg så helt konkret vil herre marcus knuth og venstre medvirke til at fjerne uddannelsesloftet i nærmeste fremtid for at tage noget af det præstationspres af de unge menneskers skuldre

afspejle deres beslutninger og deres bedømmelser på nogle af de erfaringer de selv har det at jeg siger at jeg arbejdede i tre år mellem

det er noget som som får mig til at bakke op om nogle af de ændringer vi har her det gælder også

i i forhold til uddannelsesloftet har det jo intet at gøre med med den karakterskala som vi skal til at bedømme her det er jo igen at blande tingene fuldstændig sammen

til at det er over halvdelen af eleverne i ottende klasse som føler sig presset og det de er presset over er skolen og frygten for ikke

var glad for at de radikale tager den her debat fordi jeg tror at vi deler mange af de bekymringer der

på grundskolen eller folkeskolen

det er jo en afspejling der er igennem systemet og det er jo netop derfor at vi skal kigge på

vores studerende eller vores elever uagtet hvilket niveau de er på selvfølgelig skal der være et krav om at man skal præstere men det skal ikke være et perfekthedssystem hvor der kommer et så stort pres på de studerende at de at de

optaget af at ændre karaktererne eller også hvor tit

at det vi også ved fra forskningen er det her med gymnasieeleverne som rækker hånden op for at få en god karakter og ikke fordi de egentlig vil stille et nysgerrigt spørgsmål eller

at de ikke rækker hånden op fordi de er nysgerrige og hvad gør vi ved det er det alene

få ryddet op i at de ikke skal have karakterer så tit

ved de taler vi hører i dag er at det her

selvfølgelig er den nuværende karakterskala en del af det men det

jeg mener også at det stikker dybere end antallet af gange man får en karakter

jeg ser ikke noget galt i at man bliver bedømt løbende

ikke nødvendigvis er problemet men det er jo hele kulturen man skal gøre op med

det er ikke så nemt som bare lige at ændre en karakterskala eller antallet af bedømmelser

ikke flere der har

er fru rosa lund

som også optager os i enhedslisten rigtig meget jeg har forud for debatten her taget mig den frihed at snakke med nogle unge mennesker om hvad de tænker om stress og pres i uddannelsessystemet

en har sagt til mig jeg vil gerne læse psykologi jeg har aldrig ligget i den lave ende af skalaen men jeg sad allerede i sjette syv klasse og havde ondt i maven og spekulerede på om jeg nu ville kunne komme ind en anden sagde

der er nogle personer der bliver motiveret af konkurrence

bliver aldrig tilfredse og kører altid på sig selv i stedet for en tredje sagde gennem hele min skoletid har jeg været i skolemiljøer hvor der har været et enormt karakterræs selv da jeg gik i fjerde fem klasse var der en konkurrence mellem pigerne om hvem der fik den bedste karakter hun sagde også karakterer kan ofte blive lig med dårligt selvværd hvis man for eksempel har svært ved nogle fag og hele tiden sammenligner sig selv med andre de her citater stammer fra folkeskoleelever altså folkeskoleelever

at have ondt i maven over hvordan man klarer sig særlig hvordan man klarer sig i forhold til andre jeg tror på og vi tror i enhedslisten på at karakterer er med til at skabe stress og pres blandt unge karakterer er en af årsagerne til at alt for mange børn og unge har ondt i livet

det har været ret nedslående at høre de to ministre som er til stede i salen i dags løsningsforslag på de her problemer undervisningsministeren

ellers taler om at der skal være en voksen til stede fralægger sig ethvert ansvar og siger at det handler om brugen af

deres ansvar voksent uddannelses og forskningsministeren siger at løsningen

at indføre nogle flere trin på den karakterskala vi allerede kender i dag men ingen af de to ministres forslag løser reelt problemet med børn og unges stress faktisk

hvis vi skal den her stress

præstationssamfundet eller perfekthedskulturen som jeg kan forstå undervisningsministeren foretrækker at kalde det er en systemfejl

de ændringer der har været i uddannelsessystemet de sidste ti år kun har skubbet på til vi har snakket

vi skal skabe et uddannelsessystem med fællesskabet i fokus et uddannelsessystem

i stedet for jeg og derfor

skal vi have et uddannelsessystem med færre konkurrenceelementer

er fjerne alle karaktererne i uddannelsessystemet i stedet for karakter skal vi bedømme de unge på hvad de

og hvad de kan gøre bedre det gør vi ved at give elever og studerende feedback og udtalelser på alle opgaver

de eksempelvis løser en opgave eller laver et projekt skal de have konkrete anvisninger på

og hvad det er de kan blive bedre til

til vores unge samtidig med at vi ikke stresser og presser dem ved at sætte dem i en

kronisk konkurrencesituation fra de starter i første klasse tiden er moden til mener jeg

til stede i salen i dag lærer af deres fejl og anerkender

ændringer hvis vi vil gøre noget ved det problem at de unge har det værre og værre og to ministre en dumpekarakter

jeg bare give lidt positiv fremadrettet feedback lad os nu gøre op med nogle af de systemer som presser de unge så meget

fjerne fokus på karakteren lad os afskaffe alle de bonusregler

det er i hvert fald nogle steder som vi i enhedslisten mener

et opgør med det her igen vil

verden ifølge enhedslisten egentlig ville se ud og det får mig til

spørgsmålet hvis vi lever i en verden uden karakterer hvordan skal man så bedømme hvem der skal ind på de forskellige uddannelser efter gymnasiet

jo allerede stået heroppe og sagt afskaffe karaktersystemet så jeg kan lige så godt afsløre at vi i enhedslisten også ønsker os et frit optag på de videregående uddannelser

optage folk fra gymnasiet som måske slet ikke havde de

der nu kræves for at blive uddannet til læge og så risikerer man jo altså at få nogle læger som måske slet ikke har evnerne til det og

laver det som de er dygtige til det kender ordføreren sikkert selv altså det som man er god til er også det man synes er sjovt at lave og jeg tror simpelt hen

at man søger ind på medicinstudiet hvis man godt ved at man ikke er så god til

herre marcus knuth at vi i enhedslisten simpelt hen betragter uddannelsessystemet ud fra en fuldstændig anden præmis end den der hersker i debatten i dag og det synspunkt tillader jeg mig at rejse

være nogen former for dimensionering skal det være sådan at alle studerende kan læse lige præcis det de gerne vil

jo også lidt bekymret for hvis der kommer rigtig mange

på en gang og der ikke er et arbejdsmarked til at aftage dem

være med til at trykke lønningerne så skal der overhovedet ikke være nogen regulering af hvad man kan læse

på baggrund af karakterer og det er både fordi

jeg sige ja der skal være et frit optag så ville man sagtens som man har det i dag kunne have nogle aftagerpaneler både på professionshøjskolerne og på universiteterne som kunne lave en eller anden form for regulering der ville jeg så sige at man

nu er i den der arbejdsgruppe er at det kommer til at bygge mere på optagelsesprøver og så videre men i forhold til det her spørgsmål om dimensionering

det mere ud end man har gjort men jeg synes der skal være en form for grænse

nogle unge ud på et arbejdsmarked hvor man ikke kan aftage

og det strider jo mod den der ideelle tanke om et frit optag det var egentlig mest det dilemma jeg

kan forudsige fremtidens arbejdsmarked dem som starter på

uddanner vi til det arbejdsmarked vi kender i dag ikke til det arbejdsmarked vi kender om fem år

forfejlet stillet op jeg synes da vi skal turde

til universiteterne og til de studerende selv altså det skal være drevet af lyst mener jeg og mener vi i enhedslisten

tror jeg femten år og jeg kan da afsløre at jeg har mødt nogle

så er ordføreren slet ikke interesseret i at der skal være noget der hedder bestået og ikke bestået altså det er jo også en form for karakter kan man sige

er bare nysgerrig efter at høre om man skal drible igennem og

efter ti år endelig afleverede mit speciale på københavns universitet men

er hvordan sikrer vi at de unge mennesker bliver dygtigere bliver man dygtigere af at få en karakter eller

ikke bestået det tror jeg sådan set ikke jeg tror man bliver dygtigere af at få en udtalelse at få noget positiv feedback

mene at det var det der skulle erstatte det karaktersystem vi kender i dag

om at man skal tage en uddannelse ud fra hvad ens forældre gerne vil have men

så man skal jo så på en eller anden måde igennem et eller andet forløb hvor nogen finder ud af om man er dygtig nok

det det ordføreren forestiller sig

kunne have som afløser for det vi har nu og hvor vi får nogle mennesker ud der faktisk er kvalificeret til lige præcis de job de gerne

pilot eller kirurg eller folkeskolelærer

det jo vigtigt at de har evnerne

på de videregående uddannelser og den anden ting handler jo så om bedømmelser og jeg synes at der skal være frit optag og jeg tror at det vil regulere sig selv fordi man laver det man har lyst til at lave og det man er dygtig til at lave og de to ting hænger jo

med et system der bygger på udtalelse og feedback som

med til at gøre nogen dygtigere og det det vi er optaget af i enhedslisten

får lov at tage andet sted når vi engang får en invitation fra ministeren omkring evaluering af

til afskaffelse af karakterer er jeg jo ikke enig med enhedslisten jeg synes at det skal suppleres med feedback og med vejledning men er enhedslistens fru rosa lund slet ikke bekymret for de studerendes retssikkerhed jeg ved jo at fru rosa lunds hjerte banker virkelig varmt for de studerende

ting holdes væk fra hinanden jeg tænker blot at de studerendes retssikkerhed i hvert fald bliver trådt under fode

man fulgte enhedslistens ambition

trods alt findes nogle ting som enhedslisten og socialdemokratiet helt enige om men jeg mener ikke at feedback og udtalelser er synsninger

skal gå ind på en uddannelsesinstitution og give en eller anden tilfældigt elev eller studerende en udtalelse om hvad jeg synes det er jo nogle udtalelser og feedback der skal gives af fagpersoner altså af undervisere og lærere så jeg mener simpelt hen ikke at udtalelser og feedback er sådan

synsninger jeg har faktisk stor tillid til at at de mennesker vi har uddannet til at varetage denne opgave kan gøre det fuldstændig rigtigt

for tilliden til at det trods alt ikke blot var synsninger jeg lagde til grund

synes det er kedeligt at diskutere men jeg vil gerne fokusere lidt på pengene

komme fra i det tilfælde vi

i et system som i forvejen

og hvor vi har knap en halv million studerende immatrikuleret lige pt i vores uddannelsessystem

rigtig godt lide at snakke om og i enhedslisten vil vi gerne prioritere

uddannelse modsat det man gør i

uddannelse og der hvor pengene

skal findes er de steder i samfundet hvor der er rigtig mange af dem nemlig i toppen hos spekulanter

vi kunne for eksempel forestille os at man rullede de skattelettelser tilbage som er blevet givet så vi når det skatteniveau som vi havde i to tusind og ni så ville vi sådan set få rigtig mange penge til at lave et glimrende uddannelsessystem

ind og læser medicin

noget der stopper ham før han står og opererer hvis han reelt ikke har evnerne til at kunne komme til at kunne det han vil få en masse

feedback der sikkert vil sige at det her duer du ikke til men men er der noget der stopper ham undervejs før han står og opererer mig

af fru mette reissmanns dygtige kolleger på uddannelsesinstitutionerne

at du skal nok finde på noget andet

inde i en form for bedømmelse

det her kan du ikke eller handler det om at man får en vejledning der siger

har jeg ret til at gå hele vejen igennem som kirurg eller forestiller enhedslisten sig at der rent faktisk er stopprøver undervejs

at man laver det som man er dygtig til

ikke nogen som synes det er sjovt at lave noget de er dårlige til det er der jo ikke nogen der bryder sig om

det nærmest ærgerligt at det ikke er nogen til stede i salen fra liberal alliance

en socialist at sige

det radikale venstre for at indkalde til den her debat som jo også giver anledning til at overveje nogle af de store spørgsmål i politik jeg vil sige at

er der jo mange synspunkter her på christiansborg som jeg er uenig i men efter moden overvejelse er

der er noget synspunkt jeg er mindre enig i end det synspunkt der bliver opsummeret i den forespørgselsdebat vi har i dag nemlig at der skulle herske en skadelig præstationskultur i det danske uddannelsessystem

det man skal lære i skolen og gymnasiet er jo at tænke

lærer man aldrig nogen sinde at tænke ud af boksen på en måde der overhovedet er interessant det man skal lære er at være flittig og vi skal

det der kendetegner praktisk taget alle som

at de har været enormt flittige man skal lære at leve med modgang og ting der ikke lykkes i første forsøg

at lære at tale tysk hvis man ikke er tysker og man skal lære at have et realistisk billede af sig selv og den plads man har i et hierarki jeg kan fortælle fru rosa lund at jeg af en skolepsykolog er blevet orienteret om at et stigende problem i vore dage

ubegrundet selvtillid og det er

forholde sig til men det er altså den verden vi lever i

hvorfor skal det være på den her måde som jeg

jamen det skal det fordi

der er grundlagt ved flid og hårdt arbejde uden vores forældres vilje til at stå tidligt op og blive ved til opgaverne var løst så stod vi ikke her det gælder jo også for vores partier det radikale venstre er grundlagt af mennesker der klarede sig godt i skolen

det gælder jo også for socialdemokratiet og socialistisk folkeparti jeg læste for nogle år siden claus bjørns biografi om hc hansen han blev født i et arbejderhjem i nitten hundrede og seks han var supergodt begavet og ved hårdt arbejde blev han hurtigt en central person i sit parti senere da han var blevet statsminister undrede den svenskfødte dronning ingrid som talte perfekt dansk sig over at

engelsk han kom med nogle undskyldninger som også kunne have lydt her i salen i dag og til det sagde dronning ingrid man kan hvad man vil og så lærte hc

at tale engelsk så hårdt arbejde

er en dyd og at være doven er en last og ud fra det generelle princip at folketinget bør opmuntre dyden og bekæmpe lasten giver det ikke nogen mening at lytte til jammeren over at det er hårdt at gå i skole det kan det være hvis man for eksempel har været uheldig og fra naturens side er udrustet med svækket fysik eller svækket åndsevne men hvis man ikke har svækket fysik eller svækket åndsevne

er der simpelt hen ikke nogen undskyldninger for at jamre over at være indrulleret i det danske uddannelsessystem det er ikke særlig kompetitivt i sammenligning med andre lande

krævende og man modtager rundhåndet økonomisk støtte når man ikke længere skal forsørges af sine forældre hvad så med de videregående uddannelser som vi også taler om ja her er det sådan at hvis man har ni i snit kan man komme ind på halvfems procent af alle videregående uddannelser har man syv i snit kan man komme ind på cirka tre fjerdedele af dem og for cirka halvdelen af dem gælder at der simpelt hen er frit optag så hele diskursen om en skadelig præstationskultur opfatter jeg på en måde som en afledningsmanøvre det er de dovnes og de middelmådiges hævn over de flittige og de dygtige og det har jeg altså meget svært ved

acceptere og bidrage til

projekt jeg støtter derfor anerkender jeg simpelt hen ikke den præmis som forespørgslen

kultur perfekthedskultur

skadelig præstationskultur køber jeg ikke

ordføreren er jo selv forskningsuddannet

omkring syv tusind fire hundrede børn under nitten år

behandling for stress og stressrelaterede tilstande

forskere der rent faktisk forsker i stress og depression og så videre blandt unge som fremfører at det hænger sammen med den præstationskultur for ordføreren er jo ikke selv så vidt jeg husker forsker inden for det her felt

og det er jo synd for de folk der rent faktisk har en lidelse der tiltrækker hypokondere stress er en diagnose man i vidt omfang kan stille til sig selv og

er der jo så mange der benytter sig af og det er selvfølgelig et problem for dem der sådan i diagnostisk forstand har stress så jeg er faktisk mere indstillet på at se på hvordan man egentlig bruger

der er i behandling syv tusind fire hundrede i behandling mener ordføreren at det er hypokondere som lægerne ikke kan gennemskue

det må jo kræve en nærmere afklaring måske i en anden forespørgselsdebat

overgreb på menneskerettighederne at man skulle møde til tiden der må jeg sige at det her land altså er grundlagt af folk der kommer til tiden så det

mere de politiske bevægelser der forsøger at

italesætte dovenskab og middelmådighed som jeg går i rette med

at man trykker sig ind for vi kører både med en og to

tidligere ordfører var inde på har jo fremlagt de her forskningsresultater om netop en skadelig præstationskultur er det også bare et udtryk for doven og middelmådig

nu siger ordføreren at ordføreren ligesom tror at der er en perfekthedskultur og ordførerens egen minister har

er det der forårsager den perfekthedskultur og hvordan ændrer vi på den igen

hvor jeg var så heldig at jeg kunne interviewe psykologen per schultz jørgensen og det som vi havde halvanden time til at drøfte var pointen med overhovedet at opdrage børn

er at give dem realitetssans og så tilføjede

jeg tror at der er mange forældre der på en eller anden måde forsømmer at give deres børn

som har en veludviklet realitetssans tror jeg ikke er lige så tilbøjelige til at kaste sig ud i en usund præstationskultur som mennesker der har været så uheldige

en mand der spørger en anden mand kan de spille på klaver og så siger

i dag er der jo børn der tænker sådan og det er en meget skør måde

provokeret af noget af det herre henrik dahl sagde nemlig at elev og studenterbevægelsen skulle mobilisere en doven kultur

høre herre henrik dahl om ikke det er positivt

i de foreninger og organisationer som repræsenterer dem og faktisk siger deres mening højt om hvad de synes om deres hverdag uanset om

eller

i civilsamfundet men det er jo ikke alt der så kommer ud af at engagere sig i civilsamfundet der er

man ser elevbevægelsen forsvare muligheden for

er i mine øjne noget der

og hvis man forsker i en fuldstændig tåbelig modsætning er der jo et eller andet galt man skal deltage i undervisningen og det er da sådan set ligegyldigt hvorfor man deltager i undervisningen det bedste er da hvis man deltager i undervisningen

man er er motiveret til at deltage i undervisningen men hvis man skal have den

motivation at man også skal have en årskarakter

jeg køber ikke modsætningen i det hele taget hviler den her debat jo bare på en hel masse modsætninger jeg ikke køber altså en modsætning mellem flid og kreativitet en modsætning mellem at tænke ind i boksen og tænke ud ad boksen en modsætning mellem mellem at man føler sig under moderat psykisk pres til at

at de ikke rækker hånden op fordi de er nysgerrige men bare for at svare

tror læreren gerne vil høre

jeg gerne holde liberal alliances ordfører fast på

altså kunne eleverne ikke lære noget mere hvis de rent faktisk deltog i undervisningen fordi de var nysgerrige

eller tilstår at de er nogle sløve og umotiverede bananer altså det er da ærgerligt at de er kommet i gymnasiet

være med at gå i gymnasiet hvis det keder dem så meget men det har de jo lov

i rækken er fru pernille schnoor

at lære uden at tænke er farligt har den kinesiske filosof

engang sagt altså at lære uden at tænke er farligt og apropos

har han også sagt det er ligegyldigt hvor langsomt du går

nogle rigtig relevante citater

præstationskulturen i uddannelserne når man taler om præstation

synes jeg det er nærliggende at nævne et land som singapore i uddannelsesverdenen er singapore kendt som den nation der rangerer højest ud af de to og halvfjerds nationer i pisa

af elevernes præstationer på fagområderne

ifølge pisa undersøgelserne verdensmestre i matematik men det er værd

at sadle helt om og gå nye veje learning

har singapores undervisningsminister ong ye kung

sagt ministeriet i singapore planlægger en række forandringer som har til mål at minimere lysten til at sammenligne sig selv med andre og i stedet koncentrere sig om sin egen læring

gerne ville ligne rigtig længe fordi de har så dygtige elever på pisa rangeringen har

og man er nødt til at gøre noget ved præstationskulturen

og unge i danmark har vi hørt fra flere ordførere føler sig stressede og lider af angst i to tusind og femten modtog næsten syv tusind fire hundrede børn under nitten år behandling for nervøse og

tilstande det er næsten en tidobling siden nitten fem og halvfems hvor otte hundrede børn modtog behandling

lavede en undersøgelse om det og den forskning viste at mere end hver anden elev i anden g scorede lige så højt

så der var altså rigtig mange unge der var stressede i anden g

handler om hypokondri eller alt muligt andet det er simpelt hen ikke i orden anders petersen der er lektor i sociologi på aalborg universitet har

forsket i depression som samfundsfænomen

at det store antal af mennesker der får angst og depressioner skyldes et menneskesyn et menneskesyn hvor præstation har fået status af at være idealet for det gode liv

for tiden er at denne tankegang også gennemsyrer alle vores institutioner vi skaber muligheder for at vinde men dermed også risiko for at tabe og jeg frygter at vi snart vil se børn som de næste der bliver massivt ramt af depression i dag er det jo især de unge der er særligt udsatte for at udvikle lidelsen men helt ned i børnehaven og folkeskolen bliver børn nu også udsat for denne tænkning konkurrencen og den såkaldte konkurrencestattankegang har uden tvivl vundet indpas i undervisnings og uddannelsesinstitutionerne hvor alt efterhånden skal måles vejes og testes og egne præstationer skal sættes op imod sidemandens og klassekammeraternes jeg er utrolig glad for denne debat i dag for det

enige om at det hele skyldes de sociale medier men vi kan ikke give de sociale medier skylden for hele de sociale medier er en del af problemet de er et symptom

studielivet er præget af så hård konkurrence at de simpelt hen

på cbs har valgt at lave et karakterfrit semester og

får tankemylder og har en konstant tvivl på om de gør det godt nok

usund kultur og en meget usund læringskultur for tre år siden skrev jeg et indlæg i politiken der hed afskaf de nationale test

at man i anden klasse skulle sidde stille i

ud at man ikke vidste det for så blev man ved med at skulle svare

ifølge overlæge ved børne og ungdomspsykiatrisk center i glostrup pia jeppesen vil mindst tyve procent af børn og unge have opfyldt kriterierne for angst eller depression inden de bliver voksne carsten opel der er professor i mental børnesundhed ved aarhus universitet siger at børn og unge kæmper en social kamp som gør det svært for dem at leve op til det ideelle selvbillede han har for nylig sagt meget tyder på at det konkurrencesamfund som vi lever i og det digitale univers gør det svært for børn og unge at være sig selv han forklarer at mennesket grundlæggende kan vælge mellem to strategier

og at samfundet har presset børn og unge til at vælge den første strategi og det er ikke sundt for deres selvværd og carsten opel er altså ikke alene om at mene at den store konkurrence er problematisk det mener

også i singapore og vi hørte det også i japan da vi var på studietur der

og ifølge carsten opel professoren for aarhus bliver selvværdet styrket

han at man skal arbejde mere med at få børn og unge ind i gode fællesskaber

fremdriftsreformen have færre karakterer vi skal ikke helt

er ikkeuddannelsesparat og fokus på glæden ved viden og glæden ved at lære og glæden ved at skabe

og en meget vigtig debat der handler om de mange pressede unge

en debat om hvorfor de bliver presset hvad det er der presser dem og det tror jeg ikke at der er nogen der har alle svar på men jeg tror at vi kan komme lidt tættere på ved at lytte

står der at der er en perfekthedskultur skabt også i uddannelsessystemet

fordi jeg mener at hele den tænkning i vores uddannelsessystem som har ført til den her

som kom tilbage i cirka to tusind og fire man havde troet at vi var de bedste i hele verden

en pisa måling at vi måske ikke var

de bedste til at læse og vi var alligevel heller ikke de bedste til at regne vi lå ganske vist godt men der var nogle af dem som vi sammenlignede os med som gjorde det bedre

vi er ikke længere de bedste hvad gør vi og når journalisterne kom og spurgte hvad vil i gøre så var der ingen der havde de hurtige svar for det ville kræve lang tids arbejde og tillid til de ansatte derude men man valgte det modsatte nemlig at gøre det som dem vi sammenlignede os med ikke havde gjort

sf og de radikale ikke var med

var ligesom starten på den proces der førte til nulfejlskulturen i uddannelsessystemet for derefter

den tidligere karakterskala også belønnede kreativitet og originalitet hvor man når man gik ind til en eksamen byggede op og fik bedre karakterer alt efter hvordan man præsterede så skulle den nye skala

også og mest handle om fejl og mangler man startede fra toppen og jo flere fejl man havde jo dårligere karakter fik man en grundlæggende anderledes måde at tænke uddannelse på der handlede mere om fejl så kom den ulykkelige kærlighed nemlig den ulykkelige kærlighed til målstyring og tro på at vi kunne styre alt inde fra christiansborg troen på at de unge

skulle lære lige præcis det vi vidste i forvejen som om det skulle være det der gjorde dem allerdygtigst

læreruddannelsen indførte læringsmålstyret undervisning og sagde at nu skulle lærerne undervise i nogle mål som vi bestemte herindefra det er lige præcis det eleverne skal lære og det er vigtigt og den metodefrihed der engang havde været skulle ændres til at man skulle undervise lige præcis efter læringsmålstyret undervisningsmetoden så man kunne

de læringsmål blev så knyttet op til de nationale test så de nationale test afprøvede i om eleverne faktisk

havde besluttet

man så folkeskolereformen som i sin helhed skulle måles på om der var fremgang i de nationale test som var bygget op bygget op på læringsmålene

man læringsplatformene som for lærerne var en metode til at sidde med flueben og krydse af om eleverne havde lært lige præcis det de skulle i de læringsmål som man havde besluttet inde på christiansborg min pointe med alt det her min pointe med at sige at der var et chok min pointe med at sige at der var en ulykkelig kærlighed i den her

at vi har skabt et uddannelsessystem hvor man ikke længere stoler nok på de ansatte hvor man siger til eleverne at det vi går mest op i

er blevet mindre tid til kreativitet der er blevet mindre tid til dannelse der er blevet mere fokus på mål og mindre fokus på formål jeg kunne snakke meget om at jeg mener at man skulle skrue ned for karakterræset jeg kunne bruge meget tid på at sige at

været for stort fokus på at presse børn og unge hurtigt igennem systemet for det mener jeg der har og det

uddannelsespolitisk misfoster at lave et uddannelsesloft fordi det bryder med tanken om at man kunne blive klogere

det jeg vil sige i dag som det vigtigste er at børn og unge skal have lov til at fejle børn og unge skal være i et uddannelsessystem hvor det er meningen at de skal begå fejl

i uddannelsessystemet der skal være plads til at fejle for så bliver man klogere børn og unge skal ikke kun lære det vi allerede ved som samfund

skal uddannes i at tænke nye tanker og producere i stedet for at reproducere så vil vi ændre den perfekthedskultur som ministeren taler om

er vi også nødt til at ændre den måde vi tænker uddannelse på og lave et uddannelsessystem der handler mindre om fejl og mangler handler mindre om målstyring og handler mere om undervisning om dygtige ansatte og om faglig frihed ude lokalt

tak for en rigtig god tale og jeg vil

situation hvor to læger er

vi noget medicin og jeg har sådan set ikke nogen

i værk som jeg synes er værd

hvor er det meritokratiske princip og den sunde konkurrence i herre jacob marks

her nulfejlskultur væk og hvis man siger til eleverne gør

stille krav til dem jeg har ikke noget imod krav

for eksempel være at ændre hele den måde vi tester på i folkeskolen de nationale test derfor er jeg glad for at ordførerens minister

jeg vil gerne gøre det af med læringsmålsstyret undervisning jeg vil gerne have at kompetencemål fylder fylder meget mindre på de videregående uddannelser fordi jeg mener

er farveblinde det mener jeg ikke de er jeg mener også at man har fordel af karaktersystemet hvis man kommer fra en ressourcestærk familie

i hvert fald godtgjort at karakterer er det mindst ringe hvis man

for grundlag for at diskutere en reform af uddannelsessystemet med socialistisk folkeparti det hører jeg helt tydeligt det jeg nogle gange hører det radikale venstre sige

at hele systemet skal laves om til en højskole og det vil ikke være et godt udgangspunkt for os så hvor står sf at lave det hele om til

højskoletankegang men jeg tror at hverken radikale venstre eller sf ønsker at vores uddannelsessystem skal være en højskole det jeg hører

at vi er bekymret over at der er flere børn og unge der mistrives vi er bekymret over at man har bygget et uddannelsessystem op der handler om fejl og mangler i stedet for at skabe plads til kreativitet

det rigtigt at eva har sagt at

karaktersystemet er det mindst ringe men det betyder ikke at vi ikke kan arbejde videre med at skabe et evalueringssystem som så er bedre for eksempel

med optagelsesprøver det synes jeg er en spændende debat kan man gøre mere nuancerede det

når uddannelses og forskningsministeren kommer med sin sin evaluering

som er den første af de to ministre der skal på talerstolen nu

både hvor vi er enige heldigvis rigtig mange steder men også hvor vi er uenige

et uddannelsessystem der stadig væk sætter fokus på at præstere og dygtiggøre sig

der handler om en perfekthedskultur nogle gange når vi så lige snakker om

usund præstationskultur men det vi måske mener er netop den der perfekthedskultur hvor man er bange for at række hånden op

at man kun får det gode liv hvis man får tolv i alle

den kommende tid når vi fortsat kommer til at diskutere det her for jeg tror aldrig vi rigtig finder finder ind til det helt rigtige i det her men håber at vi hele tiden kan lave nogle ting her politisk som kommer til at skubbe til

så vi kommer lidt væk fra den her perfekthedskultur men kan bibeholde

hvor vi måske så bliver lidt mere uenige når vi

bare nævne et par stykker par stykker først og så

vi kan gøre her politisk der må jeg sige i forhold til

uddannelsesloftet som der er blevet spurgt til et par gange heroppe fra

her i folketinget og siger at uddannelsesloftet skaber en præstationsangst så bliver jeg bange for fordi vi skal anerkende at ord betyder noget

det så bliver sådan at man tænker nej jeg ikke vælge forkert men vi ved jo godt at man sagtens kan stoppe på et hvilket som helst trin af sin uddannelse

uddannelsesloftet

virkelig passe på og nu bliver jeg bange for at vælge forkert

er meget meget få der bliver ramt af det og der har vi lavet nogle lempelser

et element i det der med at vi så taler den derhen for der synes

høre det er meget usandsynligt at det kommer til at betyde at du ikke kan vælge om

fru lotte rod

vi siger til universiteterne og de andre videregående uddannelsesinstitutioner at en del

deres bevilling afhænger af om de studerende gennemfører på normeret tid plus tre måneder

en gennemsnitlig overskridelse på seks måneder

nok var lidt for stramme og lidt for rigide

de elementer der så lå i fremdriften som fik universiteterne

dit speciale faktisk var gode i forhold til den her

lidt bedre og lidt bedre man forstår at okay nok er nok

x antal måneder på det så afleverer

speciale så jeg tror at de faste rammer omkring det

modvirke at det hele bliver for diffust derfor vil jeg gerne holde fast i jeg vil gerne høre

at karakterer er gode for karakterer belønner flid der har lige været ét

fru rosa lund fra enhedslisten om at karakterer bare skulle helt væk

ved hvad det er man er er god til

x factor en enkelt gang for at vide at det ikke helt er tilfældet

men vi er jo enige om

som handler om at vi straffer dine fejl i stedet for at

og din dygtighed og din vilje til at prøve ting af skal vi have lavet om

kigge på i karaktersystemet det handler dels om trinbeskrivelserne

noget i toppen af skalaen lad os tage den snak når

få karaktersystemet derhen bliver vi måske også lidt mindre bange for hvor mange prøver vi har

det animere til at du er nødt til at vise at du tør noget for netop at få karakteren i stedet for at vi belønner dem der ikke gør noget fordi du som udgangspunkt

herre jens henrik thulesen dahl sagde det

så til sidst

tak

været ude i virkeligheden

til den præcise årsag til stress og perfekthedskultur blandt unge det gør jeg selvfølgelig heller ikke men der er én overset årsag jeg som ung har oplevet virkelig fylder tonen i uddannelsesdebatten den har du ændret her på det seneste

fair nok men alene det

lagt fokus på problemerne og omtaler dem på en positiv måde

er med til at skubbe til kulturen jeg kan i hvert fald mærke på mig selv

til os alle sammen om at det betyder noget hvad vi gør herinde hvad vi siger og ikke kun hvad vi gør som lovgivere men også hvad vi gør som meningsdannere derude så mit håb er at den her debat fortsætter

at tale dem op uden at blive til curlingpolitikere der ikke tør fortælle dem at der også er en virkelighed derude hvor der bliver stillet krav

om jeg så må sige kommer op igennem uddannelsessystemet skal man også erkende at der kan forekomme nederlag og det skal man være i stand til at håndtere for

resten af livet kan man nok ikke helt undgå

forskellige nederlag af forskellige slags ministeren sagde i sin indledende tale at det perfekte valg ikke findes

om han ikke er enig i

skal man jo også styrke vejledningen og den feedback som er knyttet til det

da jeg stillede spørgsmålet om økonomien og nedskæringerne at

kan ministeren garantere at besparelserne og det to procent omprioriteringsbidrag fjernes

en og tyve således at pengene

ved ministeren også udmærket godt

mærkeligt at nogle af os bruger ordet uddannelsesloft

tilhørerne en kraftig fornemmelse

at det her er noget negativt jeg erkender blankt at det der dækker over uddannelsesloftet

responderede på ministerens indlæg i p1

og alle andre der lytter til denne debat og

man skal kunne forsikre og betrygge studerende og elever i at det nok skal gå alt sammen når man har så kraftig en nedskæringspolitik som man har fra regeringens side

nogle bliver ved med at kalde det et uddannelsesloft for det lyder som om du ikke må uddanne dig og det må du gerne det er nogle regler

begrænsning af dobbeltuddannelse som rammer tusind studerende

dagpengesystemet for vi er nødt til at tale om finansiering i det her og finansiering handler også om at vi skal prioritere økonomien

omprioriteringsbidrag som stopper ved udgangen af

vil bede ministeren tænke over det er det her med at det hurtigt kan

en konklusion på debatten i dag at det ikke er præstationskulturen

stræbe efter at få tolvte mener vi virkelig det altså at det ikke vigtigt at folk stræber det synes jeg da det man skal da gøre sig umage og stå på tæer man skal så også bare kunne have det godt med at man ikke når det

det vigtigste for mig er at man ikke bliver bedømt hele tiden men at der er tid til at lege og lære og

fejl før man bliver bedømt

spørgsmålet hvad ville der ske hvis der var en længere periode hvor der ikke var karakterer ville man så lære mere som jeg tror på eller ville

hvad mener ministeren hvis vi giver de unge længere perioder mellem at de får karakterer bliver de så dygtigere

afklare en ting jeg er helt enig i at

rigtig rigtig godt og man må gerne stræbe efter at få tolv men man skal ikke have det der med at sige at sige at man

på den del hvis vi hvis vi har færre prøver

man formår at bruge karaktererne som noget formativt der så bygger op

en højere karakter så tror jeg godt det også kan

evalueringen af de karakterfrie første g klasser

at eleverne siger at de er usikre fordi de ikke

vant til at få karakterer hele tiden at i det øjeblik de skal være i

man skal lære noget undervejs uden at blive bedømt hele tiden

karakterer fordi de har været vant til at få dem hele tiden hvad mener ministeren

det er helt naturligt for os mennesker at vi gerne vil vide hvor vi ligger

gerne vil vide hvor vi ligger relativt i forhold til andre

man gerne vil vil have at vi skal kunne inden for et givet fag så jeg ser det

ud til radikale venstre så

at det får et liv ude i virkeligheden uanset om man vil det eller ej jeg er enig med ministeren i at det betyder enormt meget hvordan man taler om tingene

hvordan det bliver taget ned og hvordan reglerne virker

hel masse andre studerende

er sket må vi erkende med

glad for at vi har løsnet op men forståelsen

ministeren har fornemmelsen af at de studerende ikke ved at der er forventninger til dem altså har ministeren fornemmelsen af at det i dag er sådan at vi opfører os som

det ministeren i øvrigt med ord

jeg prøver alligevel her jeg

at vi godt vil have et system hvor man tilstræber at gennemføre sin bachelor på tre

kandidat på to år så bliver

det gør vi også i forhold til det system vi gerne vil have hvor rigtig mange tager en uddannelse for det bliver meget meget dyrt for hele samfundet hvis der ikke er

sige et incitament til at prøve at gøre det her på den tid der er afsat og så under uddannelsen

tid til alle de fejl man gerne vil begå og fordybelsen og der mener jeg at de enkelte studieordninger er indrettet på den måde så jeg mener at hvis vi for eksempel bare gav los her

for meget curlingpolitikere og måske skyder vi lidt det vi gerne vil og den prioritering vi

have i uddannelserne i foden fordi vi gerne vil give mange

vi kan give flere en uddannelse hvis flere gennemfører på normeret tid vi kan give flere en uddannelse hvis færre tager dobbeltuddannelse

altså jeg er helt med på

at man kan gennemføre sin uddannelse på normeret tid så er der nogle der af nogle helt særlige årsager udsathed handicap andre ting ikke kan det var i øvrigt også nogle af dem

stillet krav til dem og det har vi løsnet lidt

det er jo sådan vi har afsat finansiering til det

som skaber et incitament for det enkelte universitet

om at man gennemfører på normeret tid plus nogle måneder i gennemsnit

får rigtig mange igennem på normeret tid har man en kæmpe pulje man kan vælge at bruge ude lokalt til at frigive orlov på semestre

kommet derhen hvor vi har den rigtige mekanisme til at sørge for at det er så frit og

så tale om det på en anden måde det er det jeg mener med ordene

lide ved den her type forespørgselsdebatter er at man kan tillade sig at tage nogle mere principielle diskussioner og derfor vil jeg gerne spørge ministeren

ministeren siger at vi skal forberede de studerende på nederlag skuffelser og ikke mindst de krav som arbejdsmarkedet stiller til dem

vælge mellem to forslag fra to medarbejdere jeg skal hele tiden prioritere økonomien når når jeg står derude så man bliver hele tiden bedømt og får hele tiden en evaluering af sit arbejde

vinder dit budgetforslag over mit budgetforslag

og halvfjerdstusind studerende på vores videregående uddannelser

finde et skalerbart system til at give dem en bedømmelse der samtidig giver dem en retssikkerhed og er fair er karakterer altså bare fantastisk gode

min pointe nemlig at det system vi

for de studerende netop fordi det fordrer den her perfekthedskultur fordi

når man kommer ud i livet som jeg er helt enig med ministeren i er det vi skal forberede elever og studerende på

at karakterer er fordrende men det er jo måske

uddannelsessystemet og det skal man blive på en måde som giver én en pejling på hvor man ligger

enige hvis fru rosa lund nu ikke har lyttet helt efter

karakterskalaen det vil vi gerne lave om så det handler om at bygge op i stedet for og belønner dem der gør noget og tør noget og kan noget

og til at tilkendegive nogle gode og ordentlige værdier

det handler om hvordan man taler om det som ministeren også selv siger eller

og 2 at der er bygget incitamentsstrukturer ind i vores uddannelsesinstitutioner der gør at de unge for eksempel ikke vil røre ved ting der ikke giver karakterer

fordi der er en usund incitamentsstruktur i systemerne der simpelt hen er bygget ind

med usund præstationskultur mener at der er en perfektionskultur så er jeg enig og den vil

at der er indbygget incitamenter

set nogen steder altså at der helt klart

sin tid jeg tror ikke at det system vi har lige nu fuldstændig har fjernet

incitamentet til at tage sig af sine medmennesker og og samarbejde

af vores universiteter der går over til

flere og flere forløb der handler om at arbejde sammen i teams så jeg tror ikke

den udvikling vi ser derude lige i øjeblikket man skulle blive dårligere til at samarbejde og

præstationskultur der står skadelig præstationskultur her i

tænker jeg selvfølgelig på en usund konkurrencekultur for det var også det jeg fokuserede på og det er også det flere har fokuseret på altså det at det er vigtigere at konkurrere end at blive glad for at lære og glad for selv at opnå en masse viden og synes

incitamenter ligger jo for eksempel i fremdriftsreformen altså det her med at tænke i

og det her med at være bange for at tage et fag der ikke giver ects

noget der giver ects point så det er jo nogle af de incitamenter

måske er usynlige men som er meget synlige for de unge og

man konkurrerer man konkurrerer derude

der tæller og man kun vil markere der hvor man hvor man er helt sikker på

det hele for at bevise at man netop er den gode studerende

det bedste der skete i den her debat set fra min stol var da

fru mette reissmann kan huske og ved

system er hun ved at flid og dygtighed skal lønne sig i et uddannelsessystem

godt uddannelsessystem er fair og socialt retfærdigt

og det ville være en katastrofe så derfor var jeg meget glad

mindsker deres betydning sådan som jeg hører

de radikale og enhedslisten og måske også alternativet gerne vil så får man mere usikkerhed og utryghed blandt børn og unge og man får mere socialt uretfærdigt uddannelsessystem

sådan hvad med den der perfekthedskultur er det så bare de unges problem nej

trygge rammer for børn og unge er de voksnes ansvar kigger vi på folkeskolen handler det blandt andet om færre vikarer vi skal have gennemgående voksne som

og vi skal dyrke skolernes indre liv der skal også være teaterforestillinger lejrskoler og andre ting

på gymnasiet

end det der sker inde i klasselokalerne så skal vi huske de unge på at der findes mange spændende uddannelsesveje

nogle af dem er meget krævende også uden at have høje adgangskrav

et meget vigtigt ansvar som jo er sværere for os som politikere at gøre noget ved vi kan ikke bare sidde herinde og beslutte at folk i mindre grad skal lade sig skille og

så gør det på den måde som er mest hensynsfuld over for børnene det er et ansvar som forældrene

skal vi heller ikke sociale medier kærlig vejledning og plads til foreningsliv

hvor rigtig mange børn har to sfærer de færdes i

skolen og en klub tænk lige over hvor vigtigt det er sådan er det ikke i alle lande

hvor hårdt det er at have hele sit børne og ungeliv

være én karakter som man ikke kan hoppe ud af så husk lige

lovgiver om det selv om vi ikke diskuterer det ret mange

en masse holdninger til hvad de unge gør når de er imellem uddannelser hvis de ikke ligger samfundet til last jeg kan godt indrømme her fra folketingets talerstol at jeg selv brugte tre år imellem gymnasiet

psykiatrien og en hel masse andre ting der ikke var særlig målrettede men som jeg synes har givet mig noget

tidligere kollega søren pind ind i

ud i noget selvransagelse omkring det her med de unge og uddannelsespolitikken det vil jeg slet ikke blande mig i men jeg vil sige

mangler noget selvransagelse hos centrum venstre der har initieret den her debat

jeres egen rolle har været

også ledelsen fra de radikale som har indbudt os til debatten desværre gået

har også ansvaret for nogle uklare strukturer i folkeskolen som kan give mere uro og som faktisk har ført til en stigning i vold

der besluttede læringsmålsstyringen som er må vi indrømme nu en lidt mekanisk måde at se på undervisningen på hvem besluttede at måle alle aktiviteter i folkeskolen i forhold til dansk og matematik hvem afskaffede klasselærerfunktionen og hvem har argumenteret for at en skole med hundrede procent projektundervisning

søvn på digitalisering og hvem har kæmpet for at der skulle være ingen eller meget lave adgangskrav til et gymnasium hvor vi ved at der i hver eneste gymnasieklasse sidder omkring en håndfuld elever som kommer ud bagefter med så dårlig en studentereksamen at de enten bliver ufaglærte eller må starte forfra på en ny ungdomsuddannelse mangler vi ikke noget voksenansvar i centrum venstre i forhold til at give børn og unge klare rammer tage voksenansvaret fortælle dem hvordan tingene er hjælpe dem på vej og vejlede dem jeg synes det har været en rigtig god debat i dag og jeg har ikke noget imod at vi på højrefløjen kigger på os selv og siger hvad er vores del af ansvaret

centrum venstre kigger sig selv efter i sømmene og siger hvad er vores ansvar

børn og unge kan have et godt børneliv og et godt ungeliv tak for ordet

har været med til at vedtage nogen af de ting som ministeren har nævnt her så det vil jeg ikke komme

så meget ind på jeg er da fuldstændig enig i at det er et voksenansvar og jeg synes da også at det er voksenansvarligt at de

til hvad der er af problemstillinger i skolerne

sjovt nok jeg tror det er tilfældigt men fra to piger på femten år

hedder de og de foreslår

de sammenligner det med en mus samtale og de siger at voksne

sendt til mig i dag kunne det ikke være en mulighed at man sagde vi prøver altså lige at have noget kontakt

bare om en dialog og om at tale sammen og finde ud af hvordan

at gå lige ind i en time og se hvordan

man lige har mødt en elev så det handler om gennemgående voksne det handler om at man skal

på den måde kan følge med i hvordan de udvikles både

for trivslen så skal man kende et børnefællesskab ret godt

når de der balancer forskubbes så for

de unge ikke nødvendigvis

i hvert fald have det i skolen så man prøver at få en fornemmelse af

så det ikke kun handler om de faglige præstationer

har det som menneske som barn hvordan er mit liv hvad er jeg glad for hvad kunne jeg godt tænke mig der kom mere af og så videre jeg ved godt muligheden er der i dag men men det kunne bare være vigtigt at få det som en struktur altså som

formaliserede trivselssamtaler for det

pudsige ved børn er at du nogle gange først kommer ind under huden på dem lige der hvor de ikke tænker over det det er hvis man tager på en udflugt sammen med skolen eller man er på lejrskole eller er midt i gymnastikundervisningen at man finder ud af hov der er en her der ikke er med i fællesskabet som er ensom så jeg tror mere det handler om at lave nogle aktiviteter sammen for eksempel kend dit land

eksempelvis synes jeg jo at vi skal vejlede de unge meget bedre når de skal vælge ungdomsuddannelse jeg synes vi skal have meget klare adgangskrav som er gennemskuelige de skal være enklere

end de er i dag i dag er

starter på gymnasiet uden at vide hvad et matematik b niveau er og nu var der en af ordførerne der nævnte

at man kan risikere at dumpe i matematik b

vil være meget bedre hvis vi vejleder børn og unge bedre i forhold til hvad ungdomsuddannelserne indeholder af faglige krav

men jeg kan hvordan det svarer på spørgsmålet

hvordan ministeren vil modvirke karakterræs og når jeg spørger om det er det fordi i i jeres egen tekst her skriver det er samtidig vigtigt at modvirke karakterræs der bidrager til en usund kultur blandt de unge så i må jo mene at der er en usund kultur så hvordan modvirker vi det

får en forkert opfattelse af at der kun er én vej

nogle af de her meget attraktive uddannelser på universitetet så det handler om at brede billedet ud og sige prøv at høre er mange forskellige muligheder

undervisningsministeren for rosen jeg er glad for at

ministeren nævner ordet ærlighed det er også en dyd som jeg lægger stor vægt på min far som nu i dag er otte og firs pensioneret skolelærer fra skolevæsenet i esbjerg kommune var skolevejleder i sin tid

fuldstændig enig med ham han var meget ærlig over for de studerende som nok ikke ville kunne magte at gå en boglig vej og dermed få en karriere inden for det akademiske

det hylder jeg selv meget men det kræver fru undervisningsminister at der skal mere vejledning til og der skal mere feedback og det kan jeg jo så også høre at undervisningsministeren gerne vil have og taler varmt om

jo altså årligt sparer to procent på ungdomsuddannelserne og først nu kan vi

have det fjernet jeg kan faktisk oplyse at regeringens finansminister har i et samråd som jeg indkaldte til sagt at det slet slet

allerede på nuværende tidspunkt kan loves at man fjerner nedskæringer der så hvad vil regeringen og hvordan skal man overhovedet kunne lykkes med at få den vejledning og den feedback som jeg kan forstå at undervisningsministeren gerne

i folkeskolen har regeringen jo ændret uddannelsesparathedsvurderingen sådan

i forhold til de boglige fag

til praksisfaglighed og det er lige præcis

og at dem som er dygtige

i deres skoletid vi har

at håndværk og design bliver et prøvefag så man med stolthed kan komme op i ottende klasse og få

karakter også

til noget og nogle der er dygtige til noget andet og vi skal lade være med at nedgøre det at børn kan noget forskelligt

undervisningsminister hvordan forholder man sig der jeg

træt af at høre mig selv sige det jeg har sagt det tre gange i den her debat

alligevel igen man fyrer i øjeblikket undervisere på gymnasierne de almene gymnasier

i budgettet til at have vejledning og feedback således at den næste generation af unge mennesker der er på vej i systemet kan få den fornødne vejledning til at kunne vælge ud fra hvad deres

ambitionerevner rækker til så

i vores uddannelsessystem to procentsomprioriteringsbidraget rammer stenhårdt fru undervisningsminister

mig at få et svar på

folkeskolen og i gymnasiet at de muligheder der er

kunne præsenteres som en almindelig integreret del af undervisningen

ved vejs ende men jeg forstår at

ting ned og så sker der ikke noget men jeg synes faktisk at debatten her i dag har været

de forskellige partier hvor vi er enige med hinanden men også hvor vi er uenige

tak til begge ministre og til ordførerne for

det har måske taget lidt lang tid men jeg synes det har været fedt

små tre timer her en fredag

jeg minder om at afstemning om de fremsatte forslag

at få fra folketingsbetjentene

at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den niogtyvende januar vi skal have

som et enigt folketing vedtog med ændringen af dyreværnsloven i to tusind og seksten dengang skærpede vi straffene for dyremishandling og for grov uforsvarlig behandling af dyr vi skærpede også straffen for

var at disse alvorlige forseelser mod dyr i højere grad skulle afspejles i strafudmålingen de vejledende bødestørrelser blev med lovændringen fordoblet for andengangstilfælde af uforsvarlig behandling af dyr både i og uden for erhvervsforhold i samme omgang blev bødestørrelserne fordoblet

at det bør medføre fængselsstraf for så vidt angår fængselsstraffe besluttede vi også at der skulle ske en fordobling derfor blev det med ændringen af dyreværnsloven i to tusind og seksten vedtaget at hæve strafferammen for grovere uforsvarlig behandling af dyr fra fængsel indtil en år til fængsel indtil to år strafferammen for uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling blev ligeledes skærpet fra fængsel indtil en år til fængsel indtil to år eksempler fra retspraksis efter strafskærpelsen

seksten viser at der i sager

om mishandling af dyr hvor der er tale om et enkelt dyr uden for erhvervsforhold som udgangspunkt gives en straf på tres dages fængsel med andre ord idømmes der nu en straf der svarer til det dobbelte af udgangspunktet for straffen for mishandling af dyr før lovændringen altså en indikation af at strafniveauet følger intentionerne bag strafskærpelsen

at sige noget noget sådan generelt om udviklingen i det faktiske strafniveau i alle typer af sager om mishandling af dyr herunder i sager

hvor der foreligger skærpende omstændigheder som for eksempel mishandling af mange dyr

vi skærpede strafferammen så retspraksis på området er derfor begrænset heldigvis hvis et forhold er så groft at der er tale om mishandling skal der som udgangspunkt idømmes fængselsstraf rigsadvokaten har i en revideret meddelelse om dyreværn som er rettet til anklagemyndigheden og politiet anvist at anklagemyndigheden i sager om uforsvarlig behandling af dyr med karakter af mishandling som udgangspunkt skal nedlægge påstand om en fængselsstraf på tres dages fængsel ved anklagemyndighedens nedlæggelse af strafpåstand og ved domstolenes vurdering og udmåling af straf

skal der endvidere lægges vægt på om der foreligger skærpende omstændigheder som bør give anledning til højere straf end udgangspunktet der skal blandt andet lægges vægt på overtrædelsens alvor altså grovheden overtrædelsens omfang for eksempel antallet af dyr overtrædelsens art om overtrædelsen er sket med forsæt eller har systematisk karakter samt eventuelle andre omstændigheder med hensyn til udviklingen i bødestraffene

fremgår det endvidere af rigsadvokatens meddelelse om dyreværn at anklagemyndigheden i sager om uforsvarlig behandling af dyr og grovere uforsvarlig behandling af dyr som udgangspunkt skal nedlægge påstand om en bødestraf der svarer til de vejledende bødestørrelser i ændringsloven fra to tusind og seksten det fremgår endvidere at anklagemyndigheden altid skal overveje om der er grundlag for at nedlægge påstand om en lavere eller højere bøde ligesom anklagemyndigheden skal overveje om der i konkrete sager om uforsvarlig behandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr er grundlag for at nedlægge påstand om frihedsstraf en påstand om en frihedsstraf skal som udgangspunkt svare til det dobbelte af den straf der ville være udmålt før lovændringen i to tusind og seksten

bemærke at der med finansloven for to tusind og nitten oprettes tre specialiserede dyreværnsenheder hvor viden kompetencer og ressourcer på området bliver samlet de nye enheder skal efterforske dyreværnssager og sikre en styrket viden på området og enhederne vil med deres særlige kendskab til dyreværnsloven kende mulighederne for at gribe hurtigt ind i sager om dyremishandling og sikre en effektiv sagsbehandling på området og for at sikre at det faktiske strafniveau

en undersøgelse af retspraksis og et tilstrækkeligt antal sager bør indgå i en sådan undersøgelse

det nødvendigt at følge udviklingen i retspraksis nogle år endnu

derfor med bistand fra justitsministeren hvis plads jeg har fået lov til at låne i dag undersøge og følge udviklingen i retspraksis de kommende år så vi får et tilstrækkelig oplyst grundlag til at foretage en vurdering af det faktiske strafniveau i sager

ministeren kommer jo igen så der er en mulighed igen senere og sådan er det minister betyder jo tjener så

så tager vi fat på ordførerrækken og det er herre simon

ordfører for at sætte dette for os meget vigtige emne på dagsordenen dyr i danmark skal have det godt uanset om de er i stuen eller i stalden og hammeren skal falde for de personer der mishandler dyr da socialdemokratiet havde regeringsmagten

netop skulle sikre en passende straf for dyremishandling det lovforslag blev jo efterfølgende fremsat af v regeringen og vedtaget med et bredt flertal her i folketinget

mener vi at den stramning var helt på sin plads og vi mener at vi selvfølgelig skal holde et vågent øje med hvordan dyremishandling sanktioneres og hvordan retspraksis udvikler sig på det her område

bruge minimumsstraffe på det her område for os er det her et spørgsmål om at værne om magtens tredeling

der fastsætter hvilken straf der skal udmåles i konkrete sager

hvor alvorlig forbrydelsen er og andre forhold i øvrigt den arbejdsdeling mener vi grundlæggende man skal være meget varsom med at ændre på og det gælder

på vegne af socialdemokratiet venstre liberal alliance det konservative folkeparti og

vil behovet for yderligere lovgivningsinitiativer blive

forbrydelse og derfor synes jeg også det var helt rimeligt at vi fordoblede strafferammen

tilbage i to tusind og seksten jeg synes at

når man indfører minimumsstraffe fratager man også dommeren i det konkrete tilfælde nogle muligheder

afvejninger af forhold der indgår i sagen i øvrigt og det synes jeg man skal være meget varsom med jeg ved godt at vi har det på nogle særlige områder

for at sige det som det er er der altså i min verden forskel på på bander og bønder

er to forskellige grupper vi arbejder med og vi skal være meget varsomme med

videreføre det her med minimumsstraffe til for eksempel landbrugsområdet eller til kæledyrsområdet

personfarlig kriminalitet og så videre og selv om begge sagstyper som

synes jeg at vi altid skal tænke os om en ekstra gang før vi introducerer minimumsstraffe vi kan altid diskutere om strafferammerne skal forøges og i forarbejderne til lovene give indikationer til retsvæsenet så de følger de nye strafferammer

det synes jeg er det vi skal overvåge og derfor er vedtagelsesteksten som vi bakker op om jo også rammen for sådan en overvågning hvor vi får info fra ministeren i totusinde

og så er det ordføreren for såvel

fru karina due

ordføreren ikke anerkender at der i en lang lang række af de

dyreværnssager som kommer frem de dyreværnssager som politiet forholder sig til er tale om mennesker som har psykiske problemer eller mennesker som måske er ramt af demens eller sager hvor

er vokset over hovedet

i at vi faktisk lader det være op til domstolene at lave den konkrete vurdering med de forbehold som der er behov for fremfor

indføre minimumsstraffe som jo kan betyde at

morfar på fem og halvfjerds som er blevet lidt smådement og ikke kan passe sine sine shetlandsponyer længere måske skal

jeg mener det når jeg siger at det er en vigtig debat og jeg glæder mig også over

er meget lig hinanden på nær et enkelt punkt og det er så minimumsstraffe det får mig selvfølgelig til at spørge lidt ind til det fordi er det dansk folkepartis generelle holdning

anvendelsen af minimumsstraffe skal udbredes til flere

og hvis ikke det er det og i øvrigt også hvis det er det hvad er det så for nogle faktorer der skal udløse at man introducerer minimumsstraffe for det bliver en rigtig rigtig svær balancegang

kriminalitetsforhold som også kunne tale for at man overvejede at gøre det der hvis den logik som ordføreren gør gældende

vi har mulighed for at sætte strafferammerne vi har mulighed for i forarbejderne til lovarbejdet at sætte retningen

vi mener at det er gjort godt nok kan vi jo med afsæt i næste år tage en drøftelse af om det skal skærpes yderligere så vi holder os til at sætte rammerne som ordføreren selv sagde i spørgsmålet til

er for nogle faktorer på de andre områder der gør at der

minimumsstraffe også være relevante er det når det er personfarligt er det når det handler om børn dyr har man gjort sig nogle tanker om hvornår

tak for det som venstres ordfører

jeg også sige tak til dansk folkeparti for at rejse dette væsentlige spørgsmål god dyrevelfærd

sammen er interesserede i at der bliver sat

hårdt og kontant ind over for personer erhvervsdrivende eller andre som ikke kan finde ud af at behandle deres dyr ordentligt

vi også optaget af i venstre det skal ikke være omkostningsfrit

mishandle dyr og derfor har vi

også i to tusind og seksten som det er fremgået allerede tidligere i debatten

da vi kan se at de domme der er faldet for overtrædelse af dyreværnsloven er markant hårdere end de var

eksempelvis er det sådan at hvis der er tale om dyremishandling af et enkelt dyr og der ikke er tale om erhvervsmæssigt hold af dyr så er straffen nu som udgangspunkt tres dage hvor den tidligere var tredive dage indtil videre

er der ikke så mange sager at vi kan konkludere eller sige noget helt sikkert om strafudviklingen men i de sager hvor der er blevet dømt er folketingets intentioner blevet fulgt

i takt med at der bliver afsagt flere domme

at vurdere det på i danmark har vi jo

en dygtig fødevarebranche hvor dyrevelfærden i høj grad er i fokus det kan vi være stolte af desværre kan der også være nogle enkelte brodne kar og dem skal

i venstre glade for at reglerne er blevet strammet således at man får en mærkbar fængselsstraf for ikke at behandle sine dyr ordentligt når det er påkrævet og

ikke at behandle sine dyr ordentligt

har vi også sat ind på andre fronter med finansloven for i år er der

viden kompetencer og ressourcer på området og enhederne får til opgave at efterforske dyreværnssager

at styrke den viden der findes på området

således at der hurtigt kan blive grebet ind i sager om mishandling af dyr lad mig derfor

et område som er vigtigt for os

vi ser frem til at følge det som der også er lagt op til fra

til vedtagelse som tidligere blev læst op af socialdemokratiets ordfører

vedtagelse som socialdemokratiets ordfører

om men vi skal bare være klar på at også

over en længere periode og det er jo lige præcis det vi har domstolene til som det også

de lægge vægt på alle de forhold der kan være i en sag så jeg skal ikke kunne sige hvad der også har været af andre forhold i den sag men som det bliver fremstillet og som det

har vi domstolene til at måle ud

en samlet vurdering på det her skal man ikke kun kigge på enkeltsager jeg

på enkeltsager i vurderingen af om det vi har vedtaget nu virker eller ej vi kan se nogle tendenser i retning af at det ser ud til at virke

sådan set meget tilfreds med den linje som ministeren også har lagt ved at

det her og så får vi et skal vi kalde det længerevarende tidsperspektiv og dermed også formentlig et stærkere grundlag at vurdere det på

ikke nogen som helst tvivl om som det også er markeret i ordførertalen at dyremishandling skal straffes og det skal straffes hårdt så jeg ser også frem til at få fulgt op på det og få konklusionen på et senere tidspunkt

menneskers varetægt skal de selvfølgelig behandles ordentligt og det er

set ligegyldigt om det er en hund en kat en kanin eller om det er nogle af de mange millioner grise kyllinger og kvæg som de danske landmænd i dag har

i deres varetægt har man dyr i sin varetægt har man ansvaret for

anskaffe sig en hund eller to kaniner til ungerne så noget man bare gør nej det kræver selvfølgelig overvejelser og viden og det skal selvfølgelig også have konsekvenser når dyr

vanrøgtes eller mishandles og det er helt afgørende for dyrevelfærden at man kan få frataget muligheden for at

dyreværnsloven men alt for ofte

bunder sager om dyremishandling i at mennesker er psykisk syge eller simpelt hen er blevet for gamle til at kunne tage sig af deres dyr i de tilfælde

at strengere straffe løser noget i enhedslisten mener vi at vi først skal have set om de strafskærpelser der blev indført i to tusind og seksten har virket vi tror ikke på hvilket der heller ikke er nogen forskningsmæssig evidens for

samtidig er antallet af dyreværnssager jo desværre faktisk også steget siden to tusind og seksten hvor et flertal i folketinget skærpede skærpede straffen det er afgørende for os at få belyst effekten

hvordan dommene lander

se om man ad andre veje kan hjælpe mennesker så vi undgår dyreværnssager

som bunder i psykisk sygdom eller alderdom

jeg synes vi skal blive langt bedre til at være opmærksomme når lige præcis morfar er blevet smådement og måske ikke kan passe sine shetlandsponyer eller når nabokonen pludselig har tynde katte katte rendende rundt over det hele vi skal turde spørge ind vi skal også turde gribe ind før det går galt og når opgaven vokser over hovedet på nogen vi kender men det her kræver

har ressourcer til at gribe ind når det går galt

ikke godt nok men det er også selvsagt en naturlig konsekvens når politiet skal bruge enorme ressourcer på at lave grænsekontrol og samtidig er blevet kraftigt beskåret over de sidste mange år det er enhedslistens opfattelse at det ikke kun er straffen der er problemet

problemet er i lige så høj grad at der alt for sjældent rejses tiltale i sager

om om dyremishandling for problemet er bla

jeg vil også gerne takke dansk folkeparti for

til at stemme for minimumsstraffe eller strengere straffe for

den øgede strafferamme fra fra to tusind og seksten

folketinget mener at mishandling og uforsvarlig behandling af dyr er alvorlige forseelser både når det foregår i den industrielle fødevareproduktion og når der er tale om

kæledyr og at strafniveauet i dyremishandlingssager skal afspejle grovheden i lovovertrædelsen

folketingets opfattelse at det ikke kun er straffen der er problemet når der er tale om mishandling og groft uforsvarlig behandling af dyr men at problemet i lige så

at der alt for sjældent rejses

tiltale i dyreværnssager derfor mener folketinget at det ikke er tiltrækkeligt alene at hæve strafniveauerne men at det også er nødvendigt at de muligheder der er i dyreværnsloven udnyttes langt hyppigere både når det gælder sigtelser

bødestraf fængselsstraf og som noget helt afgørende muligheden for at frakende personer muligheden for at holde dyr hvis lovovertrædelsen gentager sig eller er særlig grov i

aftalen fra to tusind og seksten

løbe lidt og se hvor strafniveauet lander henne

igen pointere som jeg også sagde i mit eget spørgsmål til ordføreren at jeg synes at vi skal have alle parametre ind her fordi vi ved at i en lang lang række af de her sager handler det om psykisk sygdom eller alderdom og det må være en betragtning som skal tages med

at der er dyr der bliver mishandlet det skal man selvfølgelig have

en straf for og vi skal selvfølgelig også sørge for at der er de nødvendige politiressourcer til at kunne tage de her sager tage ud at se til dyrene så snart det bliver det bliver anmeldt og det er desværre en udfordring

vi giver stafetten videre til herre carsten bach og det er

og tak for ordet vi har jo alle sammen en interesse i

mennesker at behandle dyr og i øvrigt alle andre levende væsner

det er der selvfølgelig en moralsk interesse

efterspurgt i hele verden blandt andet på grund af en meget meget høj dyrevelfærd i dansk landbrug

i salen i to tusind og seksten og som jo omtalt adskillige gange

i dag og som i virkeligheden nok danner grundlag for

på det så tak til dansk folkeparti for

gatekeeper hvad det angår og det vi skal

strafskærpelserne i lovgivningen så også har fået en effekt ude i retssalene hvorvidt det er muligt at komme med

sådan en vurdering allerede nu

jeg er jo fuldstændig enig med ministeren og flere andre ordførere før mig

udvikling vi bestemt skal følge meget tæt det har jeg selvfølgelig fuld tillid til at regeringen og ministeren vil gøre jeg synes faktisk

også godt at man kan rose regeringen for allerede at have gjort utrolig meget for dyrevelfærden

lige for lidt siden omtalt af

bare sige at liberal alliance tilslutter sig det

som socialdemokratiets ordfører læste op tidligere fra talerstolen

når vi har dyr i vores varetægt har vi et særligt ansvar

i hvert fald mere eller mindre generelt er det vigtigt for mig at regler overholdes og håndhæves og at overtrædelser retsforfølges det gælder også på dyrevelfærdsområdet vi holder husdyr og kæledyr på mange forskellige måder og de forhold dyr lever under i danmark er ret forskelligartet reguleret fra det løselige for kæledyr til det meget præcise for husdyr i landbruget jeg kan så være uenig i mange af de gældende regler men det er jo en lidt anden historie end det vi taler om her i dag der bør være balance i tingene vi bør se proportionerne i vores regler og håndhævelse og derfor kan det være fint nok med den øgede strafferamme som vi fik i seksten men deciderede minimumsstraffe på det her område

er i overkanten for mig og det vil jeg gerne lige uddybe sagen fra randers er jo uhyggelig og jeg kan godt undre mig over dommen ligesom jeg undrede mig over dommen over den mand der skød en ulv i to tusind og atten men det er op til den dømmende magt magt at skulle udmåle og afsige dommen og det er vigtigt at respektere dette i retssagen er man jo meget grundige og kan for eksempel tage hensyn til sociale

som kan skærpe eller formilde domsudmålingen disse overvejelser kan være meget komplekse og svære for menigmand

forstå og balancere detaljerne i det har vi jo netop domstolene til at håndtere både ministeren og folketinget skal selvfølgelig overvåge området og se hvordan det udvikler sig når nu strafferammen er øget

lovændringen om en strafskærpelse ved overtrædelse af dyreværnsloven i sager om mishandling af dyr trådte jo i kraft den første

to tusind og seksten og havde hele folketinget bag sig

et positivt skridt for dyrevelfærden i den her forespørgselsdebat følger dansk folkeparti op på om de positive intentioner bag udvidelsen af strafferammen har vist sig i praksis der er jo desværre fortsat horrible eksempler på dyremishandling og omfattende vanrøgt så tak for at sætte fokus på dyrevelfærd her i folketingssalen sf støtter at vi får et strafniveau

som reelt står mål med grovheden i dyremishandlingen men problemerne løses

som det også er sagt før ikke alene ved en højere strafferamme mulighederne i dyreværnsloven bør udnyttes både i forhold til at rejse sigtelse og tiltale give

jeg også vi skal huske at når vi diskuterer dyrevelfærd

bør det gælde alle dyr uanset om det handler om landbrugsdyr eller kæledyr

også gælde de tusindvis af dyr som transporteres over kortere eller længere afstande hvoraf nogle

dør undervejs eller må aflives undervejs og hvor kontrollen og sanktionerne er mangelfulde når vi mennesker holder dyr i fangenskab har vi en helt særlig forpligtelse til at sikre dem ordentlige vilkår og det er altså uanset om det er hunde katte grise høns eller køer

jeg bliver også forarget over det jeg bliver også

kan lade sig gøre og jeg bliver faktisk også utrolig

forstemt over at der ikke er nogen der opdager sådan noget altså hvordan hvordan kan det være at

gå så meget i hundene undskyld udtrykket

altså de mennesker har formentlig også nogle andre problemer

det kan undre mig at det kan lade sig gøre og at det som

dansk folkepartis ordfører også sagde har stået på i årevis altså hvorfor sker der ikke noget

når der sker overgreb på børn i årevis uden at der er nogen der opdager det så forstår

at opdage de her sager og gribe ind i tide både for at hjælpe de mennesker som står i den situation

beskytte de dyr som bliver udsat for mishandling og vanrøgt

forskellige hensyn op når de udmåler straffen så når vi

nogle domme og ikke kan forstå dem

det er jo det der er domstolenes opgave

det der er så vanskeligt for os at lovgive om det er er en helt grundlæggende del af magtens tredeling at herinde sætter vi rammerne

vi miljø og fødevareministeren på

gode kolleger for en

debat og en nødvendig debat der er ikke nogen tvivl om for mig i hvert fald at alle folketingets partier er enige om

som skal tages seriøst og at det selvfølgelig skal sikres at den strafskærpelse som folketinget i

i retspraksis jeg synes det er godt at have sådan en

slået indlysende fast at det her er

noget vi alle sammen synes er frygteligt og

nødvendigt at slå indlysende fast at nej

er meget godt lige at få sat en streg under hvorfor vi har lavet

noget vi mener alvorligt

gerne sige tak til dansk folkeparti for at rejse den

folketingets side fra lovgiveres side følger det her med en vis opmærksomhed så har vi været inde på forskellige emner

magtens tredeling om præcedens og minimumsstraffe og hele formålet med straf og

egentlig har en forebyggende effekt hvis de bagvedliggende årsager i virkeligheden er nogle andre fru trine torp

som som fører den her slags med sig og

om straffen er hård eller mild eller hvor lang den er eller

drøftelse om det her med vores ansvar for at

holde øje med hinanden og

der synes

at undersøge og følge udviklingen i retspraksis

alle typer af sager om dyremishandling afspejler den strafskærpelse som som vi vedtog i

jeg er er enig med med det flertal som som ikke mener at vi på nuværende tidspunkt har et tilstrækkelig oplyst grundlag til at foreslå konkrete yderligere skærpelser af straffene i lovgivningen derfor vil jeg som jeg nævnte i min første tale med med bistand fra justitsministeren undersøge og følge udviklingen i retspraksis de kommende år

min side er at der kommer rigtig rigtig rigtig langt imellem den retspraksis for det vil jo betyde at vi ikke skal skal se sådan nogle

oplyse at justitsministeriet allerede har bedt anklagemyndigheden om at

jeg minder om at afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse

nitten klokken tretten jeg henviser

fremgår af folketingets hjemmeside